statsministeren har jeg modtaget følgende brev

indstilling er det ved kongelig resolution af

tusind og tolv besluttet

folketinget marianne jelved har meddelt mig at hun ønsker at blive fritaget for hvervet som medlem af præsidiet efter udnævnelsen til kulturminister hvis ingen gør indsigelse betragter jeg samtykket som givet

det ville da også være usædvanligt andet

til at indtræde i hvervet som medlem af præsidiet i stedet for fru marianne jelved har vedkommende gruppe udpeget fru camilla hersom som derefter er valgt velkommen

i dag er der følgende anmeldelser jacob jensen morten marinus leif mikkelsen og mike legarth beslutningsforslag nummer

dahl villum christensen og lars barfoed forespørgsel nummer

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

det er udmærket at rationalisere så man bruger ressourcerne effektivt

samle nogle af enhederne men så kan man samtidig også placere den eller de enheder der

skal være uden for københavn

har været talt om i

om at styrke landdistrikterne yderområderne og områderne uden for københavn

gør noget andet regeringen har også skriftligt i den her sag

mindst femten arbejdspladser væk fra resten af landet og til københavn

sag mangler vilje til at sikre udvikling og vækst i hele landet

som i den grad vedrører landdistrikterne og områderne uden for københavn

uden for københavn denne centralisering skaber problemer med tab af viden lokalkendskab og arbejdspladser

det bidrager til at udhule områderne uden for københavn derfor stemmer venstre imod

vi anerkender fuldt ud at staten skal rationalisere vi anerkender fuldt ud at staten skal kigge på hvordan man udnytter de ressourcer

at vide at det er et fåtal af stillinger der bliver nedlagt og sådan er det jo når man rationaliserer

i forbindelse med sagsbehandlingen i udvalget viser det sig jo at man nedlægger stillinger ude i danmark og centraliserer netop i københavn der må vi sige

ikke mange stillinger det drejer sig om og så kan

en bagatel men det er jo en tendens

bliver det tit yderområderne der bliver taberne det er ikke

i det her tilfælde kunne man sagtens have fundet ud af

det her uden for de store byer i danmark

glæde i himlen over en enkelt synder der omvender sig end tusind retfærdige de her par eksempler med nogle forholdsvis få arbejdspladser der bliver flyttet i den her sammenhæng er jo for vand at regne

hvad de to herrer har ført an med i centraliseringens hellige navn

fornuftige regering jo har sørget for at

indgået en aftale om at

bliver der tilført et pænt antal arbejdspladser uden for det københavnske område så det er simpelt hen falsk varebetegnelse at man nu står her

afbalanceret over hele landet når man så går ind og sammenligner med den her sag med jordbrugskommissionerne

helt tydeligt at kæden ryger fuldstændig

over den socialdemokratiske ordfører som er valgt i det nordjyske hvor man ellers plejer at stå meget sammen om at forsvare de nordjyske interesser

der er nye toner fra den socialdemokratiske lejr man

sagt at man skulle satse på at styrke landdistrikterne og områderne udenfor københavn og hvad gør man så i den her sag

der bliver tilført taler vi om minimum en hundrede og tyve arbejdspladser så det regnestykke kan jeg sådan set godt få til at gå op

i den her sag er signalet og retningen jo fuldstændig forkert

hen ikke blive mere forkert end det der har været sagt tilbage i

placeret nogle statslige arbejdspladser fordi

i landdistrikterne hvad er det så for et signal man sender her det er jo lige præcis det modsatte og det er kun et signal man gør det med den store forhammer

at nu skal vi have samlet nogle arbejdspladser og rationaliseret det og så samler vi dem alle sammen

signalet hvad er så det næste der ligger måske flere overvejelser det får vi så mulighed for at få uddybet lidt senere på dagen men jeg synes at

hundrede og tyve så kan man tale om om det er symbolpolitik eller realiteter

til den tendens der er nu

kommet til det vil man holde fast i der siger jeg bare at folkepartis side ikke er enige det er en politisk holdning vi vil gerne have et helt danmark vi vil gerne have at når man vælger at flytte ud fra de store byer

en mulighed for at bidrage til det men jeg kan forstå på ordføreren

man vil centralisere og det skal foregå i københavn og fire andre store byer

det er den holdning der bare skal køre fremover

en fornuftig decentraliseringspolitik det bevises med den handling der foretages

et pænt stort antal arbejdspladser

rigtigt at den her sag er en

og nogle andre lovgivninger som gør at det har været hensigtsmæssigt at omlægge men selv den lille omlægning holder sig

lille ligegyldig sag

at vide at det er en håndfuld medarbejdere der bliver

der bliver nedlagt stillinger men det viser sig jo

nej man opretter faktisk ti nye stillinger i københavn her snakker vi om jordfordelingsloven og vi snakker om jordbrugskommissionerne

er det inde midt i københavn man skal arbejde nej det er ude i landet hvor er de dyreste kvadratmeterpriser det er i københavn hvordan kommer det til at se ud i

fra københavn og ud i landet den her sag var netop en sag hvor man skulle

vi placerer derude hvor arbejdet faktisk skal foregå

ikke mindst fordi det også er en del af den landsdel jeg kommer fra som får tilført en række opgaver det er rigtigt

medarbejdere på bekostning af det andet

konsekvens af den lovgivning

man har haft på området hvor man har ændret på landbrugsloven eksempelvis og planlovgivningen

som ministeren har redegjort for ved at være tættere på nogle af de andre ministerier der administrerer det her og så er der i øvrigt en fryns tilbage som vi ikke er færdige med at diskutere om den stadig væk kan være placeret et andet sted end i københavn

nogle holdninger som ikke helt holder over for nogle handlinger

af statsforvaltningerne som allerede er blevet nævnt kan man jo også bare dertil nævne omorganiseringen af embedslægerne sammenlægningen af vejdirektoratets vejcentre og flytningen af forsvarets auditørkorps

effektiviseringen af en række styrelser det være sig fødevarestyrelsen miljøstyrelsen og naturstyrelsen

ligger i naturlig forlængelse af nogle af de arbejdsopgaver som med lovgivningen er flyttet dermed ser jeg ikke det store skisma i den her sag

vil bare spørge herre orla hav om han ikke kan bekræfte to ting for det første den her diskussion som vi har i dag har vi haft rigtig mange gange også i løbet af de

den havde den konsekvens at man flyttede arbejdspladser fra hovedstaden

det ikke rigtigt at der rent faktisk er lukket flere arbejdspladser i hovedstaden

eller rettere sagt set på at der er blevet indgået aftaler i folketinget hvor man helt entydigt har flyttet arbejdspladser fra hovedstaden og ud i provinsen som man gør i forbindelse med det der sker

men det er enestående at man samtidig med at man gør det faktisk formår at etablere rigtig mange nye arbejdspladser

en decentral udvikling i danmark mit yndlingseksempel plejer at være placeringena af hærens materielkommando

den her regering overtog regeringsmagten

underskud i kassen

nøjagtig som den tidligere regering

havde planlagt det betød at vi på fødevareministeriets område har været nødt til at sige farvel til en række medarbejdere ud af cirka tre tusind medarbejdere er der sket en hundrede og syv og tres stillingsnedlæggelser

jeg tror ikke man kan finde en mere balanceret nedskæringsproces end den der har været i fødevareministeriet jeg tror ikke

mange steder hvor man i den grad har været inde at vurdere hver eneste arbejdsplads

vælger

et lillebitte hjørne et lillebitte hjørne

stillinger er nedlagt en hundrede og ni og halvtreds af dem

ministeren om hun ville bekræfte og redegøre for det og ministeren har svaret

fra resten af landet til københavn det er det sagen

sagt ved forskellige lejligheder ministeren har også sagt at man ville kæmpe for erhvervet og skabe nærhed og mange andre ting

går stik modsat det kan fødevareministeren ikke bortforklare

set ikke det diskussionen handler om her

handler om at vi skal placere nogle statslige arbejdspladser i landdistrikterne og områderne uden for københavn når vi har chancen for det det forspilder regeringen med

en forenkling og en liberalisering af landbrugslovgivningen tilbage i vk regeringens tid

har jeg også indledt min ordførertale med at sige at det er helt naturligt at rationalisere og effektivisere og samle nogle af tingene men lige præcis en sådan sag hvor man

placere de her statslige arbejdspladser uden for københavn tæt på hvor det foregår

kun konstatere at de er rykket væk fra det sydlige danmark og at ministeren samler det i københavn

mig der har en forkert opfattelse men hvad er det der er flyttet til området

i københavnsområdet hvis herre jørn dohrmann også har brug for andre detaljerede tal

fra københavn ud i provinsen vi kan dele tallene op på alle mulige måder men det her er den samlede spareøvelse der har været i fødevareministeriet nemlig hundrede og syv og tres stillinger

miljøcentrene har altså også noget med landbrug at gøre og vi kan sige at jordbrugskommissionen også har noget med landbrug at gøre hvorfor skal de

at netop det her med jordbrugskommissionen skal ligge

det hele til københavn bare for at centralisere det herinde men det er måske den eneste politik regeringen har lige nu

i københavn jeg kan kun se at det giver

landbrugsloven som den tidligere regering gennemførte

men jeg synes det er vigtigt at holde fast i at vi

hvor der er tre tusind medarbejdere er sikret

medarbejdere ude i hele landet

ligesom kommunerne virksomhederne familierne og alle andre skal tilpasse sig i øjeblikket det skal staten også det anerkender vi fuldt ud derfor er man også nødt til at slanke på organisationen i forhold til ansatte fordi en stor del af udgiften jo

der lidt af er jo når vi ser københavns kommune

altså otte og tyve procent af alle statslige job i københavns kommune der er trods alt otte og halvfems kommuner i danmark her ser vi så en sag

seks stillinger når vi så spørger ind til det under sagsbehandlingen viser det sig at man nedlægger seksten stillinger

man opretter ti nye først lukker man en hundrede og ni og halvtreds stillinger

efterfølgende opretter man ti nye som man så tager ude fra danmark og centraliserer i københavn

et opråb til regeringen for tidligere har regeringens ordførere jo stået på talerstolen og sagt at centraliseringen skal stoppe så stop den dog nu når man har muligheden

er synes jeg kan høre

åbenbart synes at vi så skulle fyre medarbejdere i københavn alene for at ansætte dem i jylland alene for at herre rené christensen skulle blive glad jeg synes ikke at det er en rimelig måde at forvalte vores medarbejderressourcer på jeg synes vi skal have et sagligt grundlag for at gøre

meget meget sagligt og oven i købet

vi har sikret provinsen

de medarbejdere jeg har i mit ministerium

er utrolig vigtige for at man kan have en udvikling ude i hele danmark

nogle gange fordi man kommer ud

er også mulighed for at få arbejdspladser til samlevere og andre så ministeren har jo også selv om

et stort ansvar for at danmark er i balance det er et udtryk som jeg kan huske

otte og tyve procent af alle statslige arbejdspladser placeret i en kommune

det bidrager jeg fortsat til

og for den gode balance i hele landet

med et regnestykke som siger

hundrede og syv og tres stillinger der skulle nedlægges

hundrede og ni og halvtreds af dem i københavn og kun en håndfuld i det jyske i provinsen

rigtig stolt af at fødevareministeriet har bidraget til et danmark i balance

at det er helt rimelige spørgsmål når jeg beder om ordet

bagefter alene vil forholde sig til sit eget ressortområde derfor er mit spørgsmål sådan set

man centraliserer og samler de statslige arbejdspladser

vi faktisk er en regering som er stærkt optaget af at

et danmark i balance vi har et ministerium som skal bidrage til det

beskylder fødevareministeriet for at være i ubalance og for at være skævt

man centraliserer de statslige arbejdspladser eller agerer ministerierne

et finanslovspørgsmål

koordineret jeg tror herre kristian jensen kan huske hvordan det foregår under finanslovforhandlinger jeg ærgrer mig bare over at oppositionen benytter den her lejlighed til at skælde ud over

hundrede og ni og halvtreds mennesker

jeg slutter afstemningen for stemte ni og halvtreds

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

der jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og ti stemmer og vil nu blive sendt

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med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

jeg slutter afstemningen for stemte en hundrede og to imod stemte

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

der jeg slutter afstemningen for stemte to og halvfems imod stemte atten

nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så

hundrede og to imod stemte

lovforslaget er vedtaget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

jeg slutter afstemningen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

jeg slutter afstemningen for stemte fire og tres imod stemte seks og fyrre

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

for stemte fire og tres imod stemte seks og fyrre

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og ti stemmer

ønsker nogen at udtale sig

vi principielt også frikommuneforsøgene vi har dog det princip at vi støtter forbedringer og er imod forringelser vi ønsker i

med det her forslag at det føres tilbage til udvalget med henblik på at vi kan udarbejde et ændringsforslag som opdeler forslaget så det giver os mulighed for at

hvilke af delforslagene vi er tilhængere af

og det er forslaget om at ændre forsøg vedrørende belysning på private veje

nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet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

betale fem hundrede og fem og tyve kroner for et fartskriverkort

skal han formentlig også betale to hundrede og halvtreds kroner hvert femte år for at få et uddannelsesbevis

køre med farligt gods det har indtil videre været gratis fordi det har været i papirform men nu skal det laves på pap og så kommer det til at koste to hundrede og halvtreds kroner jeg kan huske at

vedkommende tordnede også imod det efterfølgende i diverse fagblade og dagblade

det ville herre henning hyllested ikke være med til nu er han desværre ikke til stede i i folketingssalen i dag og det er måske fordi han kunne forestille sig at han havde fået

her tilfælde ikke skulle pålægge chaufførerne dette ekstra gebyr det er jo også noget 3f har

det mærkelige er at enhedslisten har sagt nej til det ændringsforslag som

liberal alliance og dansk folkeparti er kommet med det der gør det endnu mere grotesk

ministeren redegøre for

om en chauffør selv skal betale

atten strammer man endda skruen og siger i forlængelse af svar på spørgsmål

vedrørende lovforslaget bedes ministeren bekræfte at ledige der som led i et amu kursus ønsker et uddannelsesbevis selv skal

at det skal chaufføren betale hvorefter enhedslisten har sagt ok så vender vi på en tallerken nu ved vi det så skal vi også sørge for at chaufføren selv kommer til at betale det er dobbelt dobbelt grotesk

jeg vil takke det konservative folkeparti for at stille det her ændringsforslag og jeg skal opfordre enhedslisten til at tænke sig om endnu en gang og stemme imod at en lastbilchauffør nu skal have

et ekstra gebyr hvert femte år ud over dem han

tiden til at lægge nye gebyrer og afgifter på det her erhverv heller ikke selv om det er chaufførerne der skal betale det for vi ved jo godt at arbejdsgiverne

det formentlig noget man vil kunne få noget tilskud til fra sin arbejdsgiver men det er jo erhvervet som sådan det er chaufførerne som sådan det bliver dyrere at drive transporterhverv i danmark

fagforeningen 3f og enhedslistens ordfører har tordnet imod men når vi så når frem til snorene og vi fra konservativ side stiller et ændringsforslag om

skal udgå af lovforslaget inden vi når frem til en tredje behandling så kan enhedslisten ikke støtte ændringsforslaget og så stemmer enhedslisten sammen med regeringen i betænkningen er der ikke et eneste argument fra enhedslistens side om hvorfor man gør det der kan jo være en god grund til det ikke at jeg tror det ikke at jeg kan

selv om enhedslistens egentlige ordfører

politiske ordfører eller andre og redegøre for

støtte fagforeningen 3f i deres krav om at gebyret skal udgå hvorfor

rundt på alle mulige møder arrangementer og i medierne og giver udtryk for at gebyret skal fjernes

det kommer til realiteterne i folketinget hvor man kan gøre en forskel og

om at gebyret skal udgå det synes jeg folketinget savner et svar på og jeg vil dermed opfordre

gå på talerstolen og argumentere for det her og forklare vi andre undrende hvorfor man fastholder at der skal lægges gebyr på chaufførerne og dermed på transporterhvervet et erhverv der i den grad

fastholde vores ændringsforslag vi støtter vores ændringsforslag

også sådan at når vi når frem til en tredje behandling det vil jeg gerne bekendtgøre allerede nu så bliver det sådan at vi samlet set kommer til at stemme imod lovforslaget også selv om der er mange andre gode elementer i forslaget men det her med gebyrerne

hen så stor en tidsel i buketten at vi bliver nødt til at stemme imod det samlede lovforslag det ville være klædeligt hvis enhedslisten ville gå op og forklare os

jeg slutter afstemningen nu for ændringsforslaget stemte ni og fyrre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

der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte tolv imod stemte seks og halvfems

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af et flertal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

dansk folkepartis medlemmer af udvalget har meddelt mig at de ønsker at tage ændringsforslag nummer tre i betænkningen tilbage

ikke tilfældet stiller sagen sig noget anderledes grunden til at

vi i går modtog

gør de dele af l otte som handler om etablering af en statsgaranti for lånoptag

handler uklarheden om at svarene på spørgsmålene fire og halvtreds til syv og halvtreds kan efterlade det indtryk at der med en statsgaranti skal etableres en markedsmæssig situation for så vidt angår prissætningen af den rente som dsb i realiteten skal betale for

udligning af prisen på lånet mellem

det rejser for os at se en række

nye spørgsmål som vi altså godt vil have belyst i en fornyet udvalgsbehandling

om en statsgaranti så egentlig stiller dsb ret meget bedre rent driftsmæssigt end en situation hvor dsb dsb låner på

ønsker vi også at få afdækket kommunikationen mellem på den ene side banker og andre kreditinstitutioner og på den anden side

ønsker vi i den her særlige situation at få afdækket

herunder om der i transportministeriet med kommissionens mellemkomst er sket hvad man vel kan definere som en nyvurdering af sagens sådan mere substantielle indhold jeg vil sige klart at uanset om man er tilhænger af en udvidelse af statsgarantien til dsb eller man ikke er synes jeg at vi som parlament må have en eller anden fælles interesse i især at få afdækket på hvilket grundlag og under hvilke vilkår den her

virke på på den baggrund indstiller venstre at

nummer ni uden for betænkningen af martin geertsen

for stemte tredive imod stemte seks og halvfjerds

er forkastet herefter er ændringsforslagene nummer syv otte og elleve af samme forslagsstiller bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer ti uden for betænkningen af martin geertsen

ændringsforslaget er forkastet

ønskes afstemning om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

der er ikke stillet ændringsforslag ønsker nogen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

varslede vi under førstebehandlingen at vi vil til bunds i hvorvidt der

en grundig udvalgsbehandling en teknisk gennemgang gennemgang står det nogenlunde klart at der er tale om et skattehul i venstre finder vi det beklageligt at

om der er tale om et skattehul eller ej men i venstre

der er ingen herinde i folketinget der kan have en interesse i at lovgivningen bliver brugt mod det

venstre kan kan støtte

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet forhandlingen er sluttet og vi går til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

sikkerhed vil medvirke til at vi får begrænset forbruget at vi får øget arbejdsløsheden og at vi får øgede priser i detailhandelen og det er ikke just det vi har brug for lige nu vi befinder os i en krise hvor vi har brug for tiltag der sætter gang i forbruget igen og ikke tiltag som begrænser forbruget vi har brug for tiltag som skaffer flere arbejdspladser ikke tiltag der skaffer færre arbejdspladser og vi har brug for tiltag der kan

mere konkurrence i detailhandelen så vi får lavere priser ikke højere priser hvis man undrer sig over hvorfor regeringen fremsætter et så mærkeligt forslag

papir som bliver brugt og som jo på et eller andet tidspunkt bliver til affald jeg kan fortælle at lovforslaget vil betyde at en husstand vil udlede

år vel at mærke hvis de ikke i forvejen er tilmeldt nej tak ordningen

kan sættes i forhold til at en pc altså en computer udleder op til syv og tres

og det skal ses i forhold til at en husstand

år så vi kan vist godt tillade os at sige at det er nede i bagatellerne

der har en indkomst på under tohundrede og tolvtusind kroner jeg kan fortælle at de fremover vil blive begunstiget med tre og tyve kroner jeg gentager tre og tyve kroner om måneden og for disse tre og tyve kroner per måned og otte og tyve

undre nogen at venstre stemmer imod det lovforslag

er der blevet peget på nogle yderligere uhensigtsmæssigheder i lovforslaget og venstre kunne godt have besluttet sig til at sige det må regeringen selv rode med hvorfor skulle vi træde til og hjælpe med at fiske de hår i suppen

kløjes i deres egen suppe fyldt med hår

og har stillet nogle ændringsforslag

ændringsforslag vil gøre op med den åbenlyse urimelighed der er i lovforslaget ved at man

noget som aftenskoler og naturligvis

som teatre og spillesteder på trods af at det er ting vi gerne vil fremme det er kultur de får tilskud de får endda distributionstilskud så de kan komme ud med deres budskab men ikke desto mindre synes man fra regeringens side nu at de skal betale en afgift

ændringsforslag det er dansk folkeparti der har stillet det men venstre tilslutter sig naturligvis et forslag som vil undtage forskellige det er blade såsom for eksempel christianshavneren som har skrevet til udvalget så sent som her for et par dage siden og som fortæller at christianshavneren har været alle christianshavneres mulighed for at komme til orde siden

den drives af ulønnede ildsjæle altså et rigtigt græsrodsmagasin som fortæller christianshavns borgere om hvad der sker af stort og småt

en eller anden underlig grund betale en afgift hvorimod det man kunne kalde storkapitalen for nu

at benytte mig af en sprogbrug som i hvert fald enhedslisten

for afgiften det synes vi ikke er helt logisk

støtter vi ændringsforslaget om at undtage

aviser som christianshavneren tårnby bladet hjerting posten med mange flere

i forbindelse med at der er en mystisk bestemmelse i lovforslaget om at

men hvis man ikke giver rabat og holder sig til listepriser

af naturlige grunde har stillet forslag om at fjerne endelig synes vi at det nordiske miljømærke svanen og det private miljømærke fsc mærket skal ligestilles med blomsten sådan at tryksager der bærer et af de to

afgift det vil så også have den fordel

der rent faktisk er trykkerier som kan tilbyde at trykke tryksager der

med svanen eller fsc mærket hvorimod der

på nuværende tidspunkt ikke findes et eneste trykkeri i danmark der kan tilbyde at trykke tryksager med blomsten og dermed få en rabat på reklameafgiften så vi anbefaler at man stemmer ja til de ændringsforslag der er stillet fra venstres og dansk folkepartis side og det er noget der også har fået tilslutning fra det konservative folkeparti

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

stemte halvtreds imod stemte otte og halvtreds

for stemte halvtreds imod stemte seks og halvtreds

ændringsforslag nummer ni stillet og tiltrådt af samme mindretal bortfaldet der stemmes

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks tiltrådt af udvalget det er vedtaget

for stemte ni og fyrre imod stemte otte og halvtreds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

det er ikke tilfældet forhandlingen er sluttet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

i dag to beslutningsforslag

statslige arbejdspladser og landdistrikterne i det første

og landkommuner i det andet

som vi skal behandle om lidt vil venstre og det konservative folkeparti bidrage til udviklingen i hele danmark ved som udgangspunkt at placere nye statslige institutioner uden for hovedstadsområdet og ved i videst muligt omfang at placere de tilbageværende opgaver uden for hovedstadsområdet når statslige enheder sammenlægges selv om oppositionen ikke er enig med sig selv synes jeg at det er rigtig godt at partierne

bag de to forslag interesserer sig for udviklingen af landdistrikter det er ganske udmærket lad os endelig holde

god debat om udviklingen af vores landdistrikter det trænger vi til

den mest effektive og økonomisk rationelle metode til at skabe udvikling i landdistrikterne er jeg så mindre

vi ikke modstandere af at prioritere statslige arbejdspladser i landdistrikterne tværtimod udflytningen af statslige arbejdspladser skal ske på et økonomisk

fagligt forsvarligt grundlag og vi kender jo alle til de aktuelle økonomiske udfordringer i den offentlige sektor

de offentlige finanser på over halvfjerds milliard

fra fyn tabte vi mere end atten

også at oppositionen har lagt mærke til at når vi gennemfører omstruktureringer af for eksempel statsforvaltningens organisation

den her regering meget på sinde at tage et stort hensyn

vil derfor sige det sådan at placeringen af statslige arbejdspladser må ske der hvor det er fagligt og økonomisk mest hensigtsmæssigt heri skal selvfølgelig også

om den lokale betydning af arbejdspladser men regeringen er forpligtet til at foretage en samlet vurdering og det er en vurdering man selvfølgelig må

fra gang til gang som det fremgår af

år var der ifølge tal fra finansministeriets forhandlingsdatabase ethundrede og sekstentusindniogfyrre statslige arbejdspladser placeret uden for hovedstaden i to tusind og elleve det svarer til seks og halvtreds procent af alle statslige arbejdspladser fem og tres

procent af de statslige arbejdspladser er placeret i bykommuner

i det vi kalder yderkommuner der er altså tale om en bred vifte af institutioner som dækker alt fra skattemyndigheder til uddannelsesinstitutioner politi domstole forsvarsmyndigheder og meget andet som så mange gange før

der også i de kommende år ske forskydninger i indretningen af de statslige statslige virksomheder her kan jeg ikke lade være

jeg står her med et svar fra finansudvalget

herre mike legarth hvor finansministeren bliver

jeg har noteret mig at i hvert fald det største oppositionsparti venstre vil have nulvækst

i svaret siger finansministeren i den seneste to tusind og tyve fremskrivning baseret på aftalen to streger under facit det var det herre lars løkke rasmussen var så optaget af

økonomisk redegørelse fra maj to tusind og elleve var der indregnet en realvækst i det

procent om året fra to tusind og tretten til to tusind og tyve

at hvis man ikke laver en fremskrivning i det offentlige forbrug

der ske en reel besparelse frem til to tusind og tyve

i debatten så vi ikke bare får et blålys fra venstre og de konservative og dansk folkeparti men diskuterer hvor man reelt vil spare de tredive milliard

det ikke er på den kommunale service

statslige arbejdspladser det synes jeg bare bør indgå i den diskussion i den debat vi har i dag som så mange gange før

som sagt også ske forskydninger i indretningen

de statslige virksomheder senest har ændringerne i statsforvaltningernes organisation haft stor betydning men den enkeltbegivenhed der må siges at

størst betydning inden for de statslige institutioner i den seneste periode er den såkaldte effektive administration som blev vedtaget ja af hvem af den tidligere regering

den slår hårdt igennem både i landdistrikterne og i hovedstaden

effektiv administration har flere offentlige myndigheder nu gennemført større tilpasninger og omorganiseringer af deres koncern hvilket har haft stor betydning for placering af også regionale arbejdspladser den seneste

med to større institutioner med regionale kontorer nemlig fødevarestyrelsen og natur og erhvervsstyrelsen fødevareministeriet har i forbindelse med effektiv administration og de øvrige omorganiseringer og tilpasninger på

ministerområde i to tusind og tolv netto

den del af danmark der ligger uden for hovedstadsområdet så man må sige er der taget et vidtgående hensyn i social og integrationsministeriet er der sket tilpasninger primært af socialstyrelsen og hjælpemiddelinstituttet i aarhus på samlet halvtreds årsværk sundhedsministeriet nedlægger per første januar to tusind og tretten det der hedder vifab det er videns

hvilket indebærer en reduktion på fem årsværk altsammen kan man jo sige er en konsekvens af den boligjobplan og effektiv administration

da de sad ved magten det blev alt sammen besluttet

landdistriktsminister mener jeg at enhver arbejdsplads som opstår i landdistrikterne peger i den rigtige retning også når det gælder statslige arbejdspladser men det betyder ikke at det bare handler om at flytte statslige arbejdspladser til landdistrikterne

automatisk at oprette nye arbejdspladser uden for hovedstaden det mest fordelagtige er selvsagt at arbejdspladser og institutioner er placeret der hvor der er synergi

områdets eksisterende erhvervsliv og andre aktører det er da også en af de konklusioner som en tværministeriel arbejdsgruppe under den tidligere regering kom frem til i to tusind og to for mange

betyder det at det således giver god mening at de er placeret uden for hovedstadsområdet man kan for eksempel tage forsvarets mulighed for adgang til øvelsesterræn i andre situationer har placeringen ingen betydning for løsningen af institutionens

måske godt kunne ligge i alle egne af landet

tiltrækkes kvalificeret arbejdskraft et eksempel er den del af statsforvaltningerne der nu samles på bornholm ofte vil det endda være en god forretning at undgå de dyre grundpriser som også dansk folkeparti fremhævede tidligere i dag eller priserne for et omkostningsfuldt kontormiljø men der er altså situationer hvor det helt klart vil betyde en forringelse i opgaveløsningen og kvaliteten at placere en institution uden for hovedstadsområdet den tidligere regering skrev det egentlig så fint i regionalpolitisk redegørelse

jeg citerer fra den redegørelse der tidligere er afgivet af den borgerlige regering det er vigtigt at de enkelte offentlige institutioner er bæredygtige og kan løse deres opgaver med en høj kvalitet det kræver adgang til kvalificeret arbejdskraft og adgang til brugere samarbejdspartnere og andre

nogle af de seneste studier af effekterne af udflytningen afrapporteret i to tusind og et hvor cowi for det tidligere by og boligministerium gennemførte en analyse af seks statslige institutioner uden for hovedstadsområdet et af eksemplerne er danmarks jordbrugsforskning

i tjele og viborg kommuner var det ikke lykkedes at tiltrække øget vækst til forskningscenteret placeringen betød således ikke tilstrækkelig eller ny etablering

at en udflytning kan have omfattende konsekvenser først og fremmest havde institutionerne oplevet meget store udskiftninger i enkelte tilfælde på op til halvfems procent af personalet med et fald i effektivitet

fagligt niveau som følge at efter en periode på tre

rekruttere kvalificerede chefer og specialister

de udflyttede institutioner fandt det på trods af moderne kommunikationsmidler sværere at opretholde kontakterne til stockholm så erfaringerne peger altså på at udflytningen af statslige arbejdspladser ikke nødvendigvis er den mest effektive metode til at skabe

jeg tror ikke at der er brug for at nedsætte et sådant udvalg som det foreslås af dansk folkeparti må jeg så ikke bare tilføje at når man går igennem hvad der er tabt af private arbejdspladser under krisen

og halvtredstusindtrehundrede og femogtredive

der mistet sekstentusinde og ethundrede og fireoghalvfjerds arbejdspladser svarende til knap femten procent landsdelen fyn som jeg ved at venstres ordfører også kommer fra

stod den tidligere statsminister herre lars løkke rasmussen og sagde at nu var der to streger under facit for krisen var løst den tidligere statsminister herre

er gået rigtig rigtig hårdt ud over vores landdistrikter lad mig så

bare tage et par enkelte citater fra

citat fra den tidligere miljøminister fru karen ellemann

siger miljøministeren at hun afviser at flytte kort og matrikelstyrelsen til haslev

sådan i udkantsdanmark begrundelsen lyder at erfaringerne viser at en flytning

et citat fra fru rikke hvilshøj

på det tidspunkt var fru rikke hvilshøj venstres erhvervspolitiske ordfører

løfte provinsen og flytte statslige arbejdspladser fra københavn til provinsen i øvrigt stik imod det der stod i regeringsgrundlaget og det skyldtes bla

herre bendt bendtsen at provinsen ifølge regeringen ikke rådede over forskningsmiljøer der ville kunne samarbejde med statslige institutioner som for eksempel landbohøjskolen på frederiksberg det fremgår af et brev til den århusianske amtsborgmester johannes flensted jensen fra

siger herre bendt bendtsen noget i et læserbrev han skriver at udflytningen af statslige arbejdspladser og fremrykningen af offentlige investeringer måske nok kan ses som et hurtigt plaster på såret

statslige institutioner nok til at kompensere

spændende at høre om man ikke mener det man mente dengang

sikre at der igen bliver skabt optimisme via vækst i

fra dansk folkeparti jeg

stemte igennem det undrer mig lidt at man ser det som

dem væk fra byerne og bykommunerne og ud til yderkommunerne og landkommunerne i statsforvaltningsaftalen

man seks og firs flere medarbejdere til aalborg som

ministeren være med til at kigge på at lave en undersøgelse som

for

land og yderkommunerne og ikke bykommunerne

jeg vil gerne hilse df velkommen på banen

rigtig vigtigt at vi ikke overser de syvhundrede og

tolv minutter på at tale om dfs forslag og tre minutter på bare at citere lidt fra den tidligere regering som df jo var en meget vigtig støttepille for og

df stemte for i den periode

undersøgelser og afgiver en stor redegørelse om tilstanden

jeg vil godt anerkende at df har flyttet sig i det her spørgsmål

til fordelingen af statslige arbejdspladser vil ministeren ikke give mig den tilkendegivelse trods alt

procent af alle statslige arbejdspladser ligger i

i københavns kommune oppe på otte og tyve procent

en kommune ud af otte og halvfems

hvordan vi får en bedre fordeling af statslige arbejdspladser som er så vigtige for yderområderne

typisk vidensarbejdspladser som gør at det måske er nemmere for den private virksomhed at rekruttere

der ville det da være bedre at vi fik en bedre fordeling og det håber

vi har indskrænket den statslige administration det vedgår jeg og jeg brugte også eksemplerne i min tale

at vi har taget vidtgående hensyn nu må herre dennis flydtkjær ikke fuldstændig tage

der er nedlagt nedlagt i københavn

jeg synes at vi har taget meget vidtgående hensyn og jeg synes at det er rigtigt at sige at

arbejdspladser i provinsen er med til at fastholde en god struktur men når det er sagt

tid der går jo mere pinligt bliver det også

i en evig valgkamp jeg ved ikke om det er

svendborg som stadig væk trykker ministeren når ministeren hele tiden insisterer på at placere skyld de to at

ville en udvikling så bliver der nævnt alle mulige fine politikere blandt andet

kompensere for private arbejdspladser det er vi fuldstændig enige i men det ændrer jo ikke ved at der stadig væk er

er blevet omorganiseret altså nedlagt og som så er blevet flyttet til københavn efterfølgende

at effektivisering i en lang række styrelser

tilkendegav både fra folketingets talerstol i læserbreve og alle mulige andre steder at man ikke mente at arbejdspladser

de år hvor man sad på på magten

ikke selv gjorde noget ved det men forlanger det af den nye regering i en tid hvor vi gennemfører det der hedder effektiv administration

for boligjobordningen og hvor der skal ske nedskæringer på grund af et meget meget stort hul

at man kan ændre på det jeg medgiver at alle partier i folketinget er blevet mere opmærksomme på landdistrikterne

det er rigtig godt at vi skal samarbejde for at skabe udvikling også af private arbejdspladser men jeg

så prøve at gøre vilkårene bedre

sig rigtig meget for så kan man jo læse i

notat om aktiv hjælp til yderområderne at s

vil sikre udvikling og vækst i alle egne af danmark ved at sætte ind med tiltag som kan genskabe en positiv udvikling skabe flere vækstmuligheder og så videre og så videre men lige nøjagtig

har man jo alle muligheder for at sige ja til dansk folkepartis beslutningsforslag der ligger jo ikke andet i det end at man nedsætter en arbejdsgruppe som kommer med nogle forslag til hvordan

skulle være meget påpasselig med og at det var derfor ministeren puster sig sådan op

tale om dobbeltspil og dobbeltmoral og hvad der ellers bliver nævnt altså substansen er meget meget enkel og

at skabe udvikling og vækst i hele danmark måtte jeg ikke nævne at bare på mit eget område har

ekstra almene boliger

giver arbejde til titusind bygningshåndværkere i odense hvor vi begge to kommer fra

milliardinvestering for at holde hånden under beskæftigelsen

skaber mellem fyrretusind og halvtredstusind arbejdspladser hovedsagelig i landdistrikterne

af udligningssystemet så det kommer vores yderområder til gode vi er i gang med at målrette en del af vores

byudviklingsmidler mod landdistrikterne så vi har gjort temmelig mange ting og jeg håber

syv og halvtreds million kroner om året til infrastruktur i vores yderområder

kunne lade sig gøre og at det var nødvendigt og det vil jo faktisk sige oversat til dansk

landdistriktsministeren så meget

er der da også grund til at konkludere at der netop

en idéliste til hvilke institutioner der for eksempel kunne flyttes fra københavn til andre områder uden for københavn

det skulle have en chance så jeg vil gerne spørge landdistriktsministeren

skal beslutte at flytte en konkret bestemt institution fra københavn men giv det dog en chance bare for at undersøge det

så må sige lidt videre i det i stedet for bare

er for en tale herre erling bonnesen har hørt nu

tidligere partifæller eller folketingsmedlemmer fra venstre

præcis de samme argumenter vi står med i dag men det er vigtigt at sige at vi står i en situation hvor økonomien indskrænkes og i øjeblikket er

leve op til effektiv administration vi en krisetid

meget vidtgående hensyn jeg tror faktisk at seks og firs procent af de arbejdspladser som er forsvundet

er nedlagt i københavn så vi har taget vidtgående hensyn men jeg beklager at vi ikke kan opretholde alle de her statslige arbejdspladser alle steder men vi har forsøgt hele vejen rundt at tage mest muligt hensyn til vores yderområder

at også ministeren selv sagde nu skal vi have

skal vi have styrket landområderne og landdistrikterne vi

oven i købet have en minister for området og det

her var chancen for at få et på bordet lad os da så

få udarbejdet et kvalificeret beslutningsgrundlag

men det skal ske under hensyntagen til økonomien

det er interessant at man lige godt og vel et år efter den tidligere regering

fik flyttet ud med støtte fra dansk folkeparti det var faktisk stik imod hvad man

gennemførte man en kommunalreform der virkelig trak offentlige arbejdspladser ud af vores yderområder det var virkelig den mest centralistiske reform der har været i mange mange år

synes jeg har lidt at have kritikken i mod herre erling bonnesens parti men lad os da kigge på

er jeg havde håbet at venstre var gået med i den pulje til bedre transportinfrastruktur i vores yderområder men der ville man ikke være med jeg havde håbet på at man gik med

hvor vi flyttede fire hundrede gik venstre ikke med så det klinger lidt hult at man

økonomi i de konkrete situationer

er at man har en idé om og nogle forslag til eventuelle mulige

netop det startgrundlag kan man sige

så kan man få lavet en liste en oversigt en plan kort og godt som skal forelægges til politisk behandling

netop for at få et kvalificeret beslutningsgrundlag mange har talt om at det er vigtigt at styrke landdistrikterne yderområderne og områderne uden for de største byer også regeringen har markeret dette da man selv var i opposition og også nu efterfølgende i sit regeringsgrundlag vi har bare ikke set så meget handling

det er udmærket at starte med at få en liste og en plan over de mulige emner

arbejde videre med sagen derfra

det her beslutningsforslag

første del af debatten er det jo helt tydeligt at det er godt at vi har

på dagsordenen igen

om vi skal sige skåltaler men det ser det jo næsten ud til at

dreje over til i stedet for man fik sat nogle overskrifter og nu skulle man have styrket tingene så kommer til handling modsiger man jo næsten sig selv

høre i debatten nu man vil gerne

den beslutning der var under l fire og tredive tidligere på dagen

man stemte jordbrugskommissionerne væk fra resten af danmark og ind til københavn at så er det jo ikke underligt at

fortaler for centralisme i stedet for så det er godt at vi har fået rejst debatten og

ende med at vi kan få den her sag vedtaget så vi kunne få set på nogle ideer til mulige

var indenrigsminister sagde han selv at tingene

men det her synes jeg da lige godt er sjovt

kun ligge ét sted så i stedet for at diskutere om man kan tage landbohøjskolen og flytte den et sted hen er det meget mere spændende at diskutere hvordan landbohøjskolen fungerer sammen med erhvervslivet i det jyske og det fynske så hele danmark også får del i det vi bliver jo ikke rigere af at tage det franskbrød vi har og smuldre det bredt ud over danmark vi bliver rigere hvis vi kan bage et større franskbrød så er det jeg gerne

ordføreren har man ændret bageopskriften i venstre

i forsvar og begynder at trække forskellige citater frem i et forsøg på at filtre det ind i nogle statistikker og andet

at hvis man kan få placeret nogle statslige arbejdspladser for eksempel uden for københavn så vil det være med til at generere en udvikling skabe en en bund for at der kan komme nogle flere aktiviteter i gang

hvis man så mener noget med de overskrifter man selv har sat fra regeringens side så lad os da prøve at sige ja

det og kort og godt få noget handling bag ordene

mere aktivitet for eksempel også uden for københavn

får placeret nogle statslige arbejdspladser uden

med til at understøtte en udvikling i de forskellige landdistrikter og byområder

nu skulle vi have styrket landområderne yderkommunerne og områderne uden for københavn

vil man ikke så jeg må opfordre til at man

clement direkte at nulvækst ikke betyder at der skal spares på sundhed ældrepleje og uddannelse

kommer flere penge til medicin til de patienter så skal der skæres ned et andet sted

at ikke en skole ikke et sygehus ikke et eneste plejehjem vil lukke i landdistrikterne med venstres

selvfølgelig være plads til at gøre tingene mest effektivt og bedst muligt

bevare samme niveau så enkelt

prøve at udfylde det jeg vil så svare tilbage

hjælpe udviklingen i gang i landdistrikterne og yderområderne det lige præcis det som det her handler

inden for den ramme der hedder nulvækst det er

kan herre erling bonnesen på vegne af venstre garantere at ikke

eneste plejehjem i landdistrikterne og ikke en eneste landsbyskole vil blive lukket når venstre på et tidspunkt måske får

den praktiske virkelighed som den ser ud for mig og for os

er at nulvækst er at have det samme aktivitetsniveau

for den ramme gøre det bedst muligt selvfølgelig skal der da være plads til nogle omstruktureringer og omstillinger undervejs men det er inden for samme ramme

hjælpe med at få sat noget mere aktivitet i gang så vi kan bage en større samfundskage for det ønsker vi os jo alle sammen der var ikke nogen af os der ønskede

krisen kom blæsende ind over os

det var faktisk vk regeringen der havde sikret at

var netto gældfri i to tusind og otte kan jeg huske og det glædede vi os over så kom krisen

at få bragt danmark så godt som muligt igennem den

få skabt nogle nye aktiviteter også i landområderne og det er

set det det her handler om så jeg synes

en plan for hvordan der flyttes statslige arbejdspladser ud

til landområderne vi har også lavet en statsforvaltningsaftale

hvad er så svaret fra venstre det eneste svar vi har fået fra partiets formand er nulvækst lige nu dengang venstre selv var i regering skrev man

gennemføres uden at det vil betyde forringelser og besparelser af kernevelfærden

statslige arbejdspladser ud man kan ikke blæse og have mel i munden på samme tid hvad er det man vil

så kan man selvfølgelig altid videreudvikle tingene det er lige præcis det det handler om her

at få skabt mere aktivitet i landdistrikterne for så vidt angår den

by til land jeg husker meget tydeligt

orientere sig om hvordan man har det med det her på

er da netop et yderområde og en yderkommune som er trængt de måtte simpelt hen

jeg synes da man lige skulle orientere sig lidt

rent faktisk er gang i på det område som

spørger til men hvad sagen angår synes jeg da vi skulle se at komme i gang og få sagt ok til det her så vi kan få

til landdistrikterne

at herre erling bonnesen også udmærket

det er ikke det samme som at holde samme niveau nulvækst vil betyde forringelser det vil betyde besparelser da regeringen

derfor hænger det ikke sammen når man både vil have nulvækst og

forstår jeg ordføreren i dag man saver lidt i den gren man

selv sidder på derfor synes jeg

som vil betyde tredive milliard

mindre end det som regeringen gerne vil lave hvordan kan man så samtidig

ud fra de store byer

samtidig kalde det en plan for

det kommer til realiteternes verden forsøger man at dreje diskussionen

af noget andet nemlig nulvækst som umiddelbart ikke har noget med det at gøre

at ordet nulvækst betyder at holde samme niveau hvor svært kan det være

i en politisk fordrejende diskussion

vækst aktivitet og beskæftigelse i landdistrikterne

netop er brug for det lad mig tage

eksempel langeland tørster man efter at få nogle signaler

skabes noget vækst og beskæftigelse

masser af andre steder rundtomkring i landet

at tage fat i det som det handler om det er lige præcis det

i opposition der har fantastisk klare synspunkter

kan tilgodese de her yderområder

ville situationen have været en anden end den er nu

den kommunalreform

tilgodese andre dele af danmark

i opposition

der redder yderområderne så vi skal måske til at diskutere skatter og afgifter og reelle arbejdspladser

oppositionen normalt har de klareste løsninger uanset hvad oppositionen

nogen let sag derfor synes jeg også at det her forslag

en liste over mulige emner som vi så kan undersøge nærmere så vi

beslutningsgrundlag på bordet sådan læser jeg

kommunalreformen var søreme heller ikke

men det lykkedes da heldigvis også at få noget lagt ud rundtomkring i landet det er så der at vi

var i stand til at få placeret rundtomkring

beslutninger her så man får klapsalver hele vejen rundt det vil aldrig

helt tydeligt at tager vi dagens beslutning om jordbrugskommissionerne

samler og centraliserer og placerer det hele i københavn

med mig i at reelle arbejdspladser er det der betyder noget for om mennesker bosætter sig derude og forsøger at

rigtige arbejdspladser kommer af den skattepolitik og afgiftspolitik vi fører i danmark hvor vi har set de sidste ti år at der er forsvundet

lappe med statslige arbejdspladser

risikere når der kommer en ny regering og oppositionen bliver en anden

forsvinder alligevel er rigtige arbejdspladser

er mange gode rigtige arbejdspladser både i den offentlige og i den private sektor nu har vi jo diskuteret det

vi nu har verdens største offentlige sektor

har brug for nogle flere private arbejdspladser så er det nok meget klogt i et stykke tid at prøve at sige nulvækst

dertil spiller masser af forskellige parametre ind og skal det sådan siges kort handler det jo noget om rammevilkår og konkurrencevilkår og selvfølgelig også skattepolitik

bremset op i forhold til nye skatter og afgifter så man ikke pålægger virksomhederne flere

faktisk begynder at komme lidt den anden vej

det øvelsen også går ud på sådan at vi igen kan blive konkurrencedygtige og få skabt nogle rigtige arbejdspladser så

det svarer også meget godt til et komplekst spørgsmål som jo er sammensat af flere ting så ja det er rigtige arbejdspladser der skal skabes i den private sektor

vi ved fra en undersøgelse og et at man skal regne med at det koster omkring nul million kroner for hver arbejdsplads der

hvad er det så lige venstre har at byde på

i dag vi skal beslutte at flytte en ganske bestemt institution næh vi skal

det er måske det eneste jeg så kan blive enig med

der selvfølgelig være et kvalificeret beslutningsgrundlag når man

omhandle både økonomi og fordele og ulemper og

meraktivitet i landdistrikterne

lige præcis det vi sådan set beder flertallet om at sige ok til så hvis det er det

at begynde at give svar på nogle af de ting som enhedslisten her efterspørger

når det også er et spørgsmål fra enhedslisten synes jeg da bare at man skulle støtte det så vi kan se at komme i gang få en arbejdsgruppe nedsat og så give nogle svar på det der bliver

vi også kan få redegjort for fordele ulemper økonomi og så videre

medvirke til at skabe meraktivitet og flere arbejdspladser vækst og beskæftigelse i landområderne

i kommunerne og tab af statslige arbejdspladser hvorfor vil det gå sådan

at nulvækst betyder uændret aktivitetsniveau det betyder uændret

det betyder at man bliver nødt til at fjerne stillinger i den offentlige sektor finansministeriet som ordførerens parti jo plejer at tillægge stor sandhedsværdi har beregnet at der vil forsvinde otteogfyrretusind offentlige stillinger med venstres nulvækstplan de vil være væk i to tusind og tyve hvad er ordførerens kommentar til at der skal fjernes otteogfyrretusind offentlige stillinger både i kommunerne og

fejlfortolkning at skulle give en masse reduktioner og beskæringer

at sige holder samme niveau

inden for den ramme får udviklet tingene og

skabe noget meraktivitet for eksempel ved

sådan at man ønsker at dreje fokus væk fra det det handler om og

da en kæmpe rolle at venstre som noget nyt

at kommunerne skal fjerne et stort antal stillinger i de kommende år og at staten skal fjerne et stort antal stillinger

da en kæmpe rolle og selvfølgelig må man så diskutere det det forbavser mig meget at det åbenbart er sådan at venstre afviser at nulvækst vil føre til nedlæggelse af offentlige job det tror jeg da er en nyhed for mange i givet fald så jeg vil sige at konklusionen på det her må være

i sf gerne vil underholde med at

med afsæt i at vi har verdens største offentlige sektor

vi har brug for at få skabt en større samfundskage netop for at vi alle sammen

få om jeg så må sige en større kage at fordele imellem os på en

skal vi jo have skabt noget mere vækst og nogle flere arbejdspladser der har det også

at vi skulle have gjort noget for landdistrikterne og yderområderne det ønsker man så bare ikke nu det kan vi

at vi socialdemokrater er meget optaget af hvordan vi skaber fremgang i hele landet

aktivt arbejde for et danmark i bedre balance hvad enten man bor på landet eller i byen skal der være fornuftige vilkår og muligheder for et godt liv

har mange særlige kvaliteter personligt møder jeg rigtig mange ildsjæle og hører mange solstrålehistorier når jeg kommer ud som ordfører ofte har de gode historier rødder i at man har sat fokus på de potentialer der er i lokalmiljøet

at øge eller bibeholde arbejdspladser eller på anden måde skabe fremgang med etableringen af et nyt landdistriktsministerium har disse ildsjæle nu en entydig adgang til regeringen i forhold til landdistrikterne for første gang har et ministerium sat lup på yderområderne og de udfordringer der måtte være det er derfor tvingende nødvendigt at vi hele tiden tænker i nye veje for at få varige arbejdspladser vækst og udvikling

yderområderne vil blive udfordret og netop derfor er det afgørende at vi også er meget opmærksomme på vores statslige arbejdspladser vi ved hvor vigtigt det kan være for et lokalområde men samtidig mener vi ikke

landdistrikternes udfordringer fra første dag i regering har vi taget en lang række initiativer

det gælder udligningsreformen hvor vi har flyttet fire hundrede million kroner fra by til land det en finanslov der gør danmark stærkere og skaber enogtyvetusind arbejdspladser allerede næste år

en massiv investering i både grøn omstilling af vores samfund og uddannelse og opkvalificering

bare for at nævne nogle af de få ting som kommer landdistrikterne til gode og som ikke helt har haft opbakning fra de borgerlige vi tror at væksten skal skabes ikke ventes på og jeg kan kun være glad for at dansk folkeparti nu gerne vil være med til at sætte gang i landdistrikterne samtidig

det jo undre at dansk folkeparti ikke brugte mere energi i de ti år vk

for her var dansk folkeparti nemlig mere for centralisering og imod forslag fra oppositionen som skulle sikre flere arbejdspladser i vore landdistrikter med hensyn til det konkrete forslag om en arbejdsgruppe

mener vi fra socialdemokratisk side ikke at det er vejen frem

at beslutninger som skal træffes skal træffes løbende og vurderes i en sammenhæng hvor det er relevant og hvor det passer bedst til opgaven ligesom vi allerede gør det i dag socialdemokraterne støtter derfor ikke det konkrete forslag

det samme som man gik til valg på og som ordføreren også selv

er nogen god idé vi synes som jeg siger i talen at vi træffer beslutninger løbende og vurderer i

sådan må det jo næsten være

set bare spørge hvilke statslige

vi blev pålagt fem procents besparelser lige inden

og det betød altså at der skulle flyttes rigtig mange arbejdspladser der flyttede man eller nedlagde

og kun femten procent ude i landdistrikterne

tilgang til den debat vi har i dag

ordføreren siger så også at at regeringen har fokus på yderområderne men alt andet lige håber og tror jeg da at vi kan blive enige om at når man laver politik så gør man det jo gennem fremsættelse af lovforslag så skal jeg

det er rigtigt at der endnu ikke er fremsat et eneste lovforslag inden for landdistriktsministerens område

de andre ressortområder netop

som fod i hose til

af landdistrikterne og hvilke indsatser

til en sådan kortlægning altså at man får nedsat en arbejdsgruppe andet opfatter jeg

noget som er sådan meget sprængfarligt eller noget man sådan kan politisere over i mange

økonomisk ansvarligt om det er hensigtsmæssigt at flytte tingene ud og det kan vi udmærket selv gøre også når

at man gerne vil placere

skal lave hvordan skal vi så gribe det an

er enig i budskabet hvilken vej

løbende og vi vil vurdere i en sammenhæng og

tilfælde vurderer hvordan det bedst kan gavne landdistrikterne

vi begge to valgt i vestjyllands storkreds i ringkøbing har man

ryger og man vælger i samme omgang at oprette hundrede mere i københavn

ryger et par stykker i ringkøbing igen ribe lukker og så videre for at

til aalborg som er en bykommune har det gavnet

arbejdspladser ud i de områder men vi må vurdere hvor de passer bedst det er sådan at vi

pålagt den her fem procents besparelse

nedlagt fem og firs procent i københavn og femten

og der må jeg så indrømme at jeg synes at dansk folkeparti

et selvmål med nogle af de bemærkninger der er anført i beslutningsforslaget man har lavet en spændende sammenligning mellem antallet af indbyggere i de enkelte regioner i danmark

antallet af statslige job og det viser sig at i de fleste regioner

passer niveauet faktisk nogenlunde

klart det skal dog siges at i region hovedstaden er der en overvægt af statslige arbejdspladser sådan tror jeg at det vil være i enhver regeringsby

af statslige arbejdspladser og tre og tyve procent af befolkningen det er jo ikke helt skævt

ti procent af befolkningen heller ikke helt skævt

femten procent af landets indbyggere

så er der én region i danmark hvor der er en skævhed efter min opfattelse som er til at få øje på og som der bør gøres noget ved og det er region syddanmark der kan man læse i dansk folkepartis forslag at region syddanmark har seksten procent af de statslige arbejdspladser men en og tyve procent af indbyggerne

noget som man vil have liggende i baghovedet i de forskellige ministerier når man overvejer statslige arbejdspladsers placering men helt skævt er det ikke så vil jeg sige at

er der jo så sket det at der kommer halvfjerds til fem og halvfjerds nye arbejdspladser til et område som aalborg det har stor betydning for nordjylland som jo ellers er ramt af arbejdsløshed

de her meget kedelige besparelser som har været nødvendige i ministerierne er der sket det som også er blevet nævnt her fra talerstolen at firs til fem og firs procent af de job der er blevet nedlagt er blevet nedlagt i københavn og der

femten til tyve procent i provinsen

inde på venstres nulvækstpolitik som hvis man sammenholder med det antal offentligt ansatte der er i dag

vil være forsvundet tyvetusind stillinger og hvis man stiller det op over for det alternativ som består i den nuværende regerings plan for væksten frem til

vil der skulle nedlægges otteogfyrretusind stillinger i to tusind

det vil som jeg var inde på tidligere betyde at der forsvinder mange arbejdspladser både i kommuner og i staten og derfor er der ikke noget at flytte ud hvis man følger venstres linje så vil jeg

hvad er det så der har betydning for skabelsen af job i landdistrikterne som er et vigtigt område det er

mindre og mellemstore virksomheder har gode lånemuligheder

det er meget fint at der kom den såkaldte udviklingspakke i marts måned tror jeg det var i år den giver bedre lånemuligheder for den slags mindre firmaer når man taler med folk der bor i yderområderne

er der en ting der går igen i deres beskrivelse af det som de mangler de mangler hurtige dataforbindelser

det gælder jo også hvis det er et lille firma man skal have op at stå eller måske

endda en enkeltmandsarbejdsplads at det er meget vigtigt og der synes jeg at det er meget glædeligt at man i juni i år har lavet en aftale som indebærer at der er utrolig mange landområder

inden to tusind og femten så det er nogle af de ting som jeg tror har stor betydning for antallet af arbejdspladser idet nemlig den private sektor

det rører ikke ved at det også er vigtigt og har et godt formål at der er statslige arbejdspladser i provinsen og det er selvfølgelig noget som man altid skal tænke over også fra den nuværende regerings side når man tilrettelægger tingene det mener jeg også der bliver tænkt over men på den baggrund

er der ikke brug for at der bliver nedsat en arbejdsgruppe

og skal laves en plan for lige præcis det område for det er meget kompliceret at gennemtænke i hvilke tilfælde det kan være relevant

flytte arbejdspladser ud i provinsen og i hvilke tilfælde det

så på den baggrund selv om vi i sf ønsker flere statslige arbejdspladser i provinsen

på grund af den økonomiske situation som landet står i

det er nødvendigt at skære ned visse steder når man så skal skære ned

er det jo meget meget vigtigt at man er bevidst om at det ikke specielt går ud over provinsen og derfor mener jeg også at det er meget godt at det er sådan at

jobnedlæggelser der er sket inden for ministeriernes områder

provinsen men det er

noget man altid skal tænke over når man lægger tingene til rette

gøre i konkrete situationer for at fremme statslige arbejdspladser også

altså har man også forladt sig eget valgprogram man gik jo til valg på også i sf at man skulle have styrket udkantsområderne landkommunerne og så videre

siger selv det er kompliceret

sfs ordfører ikke komme med bare skyggen af et svar

omorganiseringen af statsforvaltningerne på bornholm men det jeg vil sige er at jeg tror

at det vil være klogt at man lader de enkelte ministerier tage stilling i de konkrete tilfælde

hvorfor det det er fordi der selvfølgelig er en gruppe af statslige arbejdspladser som kan ligge et hvilket som helst sted i landet det er der men der er jo andre hvor det også spiller ind om der er borgere som skal kunne henvende sig

rejse til grenaa eller noget i den stil

på en måde som også er borgervenlig

ikke at man så henviser til den her otte hundrede megahertz version som skulle give ti megabit bredbånd

i to hundrede og syv postnummer to hundrede og syv ud af

halvtreds postnumre som der cirka om

det skal være ministerierne der skal bestemme

områder der vil få den her ti megabit

man se at det er mange yderområder

herre dennis flydtkjær i at det ikke spiller nogen rolle

hensyn til det mere principielle om antallet af arbejdspladser og

baghoved og i ethvert ministeriums embedsmænds baghoveder

på bekostning af at man tager

den anden vej og ribe lukker

godt se hvor det ender henne fremadrettet naturstyrelsen har valgt at sige at

det er det der sker når vi bare lader det være op til ministerierne eller

kommuner i provinsen og den baggrundsmusik er

men jeg vil holde fast

inden for hver enkelt sagsområde er de de bedste til at vurdere om det kan placeres regionalt eller i provinsen eller om om det skal ligge i københavn altså hvis man nedsætter sådan

i alle forhold inden for uddannelsesområdet inden for socialområdet inden for beskæftigelsesområdet inden for retsområdet

og der tror jeg ikke at der findes nogen mennesker som er ekspert inden for alle de områder på en gang jeg tror at de eksperter findes i hvert enkelt ministerium og derfor er det relevant at det er dem

forskellige møder på samme tid som som jeg hopper lidt frem og tilbage mellem

komme ind på det her tidspunkt

store problem for landdistrikterne i danmark er det massive tab

og komme med ti til tyve ekstra statslige job men hvis ikke vi får vendt den udvikling der er sket under den tidligere regering hvor vi har tabt

og tredstusind private job

plaster på et meget meget stort blødende sår bare i en enkelt kommune så skal vi hjælpe alle landdistrikter

er det altså de generelle rammevilkår for vores erhvervsliv vi skal have ændret nu

ethundrede og tredstusind private job det svarer til cirka ti

men i københavn er det kun tre

må man jo konkludere at de økonomiske udfordringer og tab af job har været meget meget ulige fordelt geografisk og det rammer landdistrikterne i

det gør regeringen jo igennem for eksempel afskaffelse af sukker og fedtskatten det gør

arbejdsmarkedet som gør at flere kommer ud

nogle af de her tiltag er forudsætningen for at skabe vækst og indtjening i landdistrikterne så de tjener penge selv og har noget erhvervsliv der tjener penge til den kommune de er placeret i og til de borgere der bor i den kommune her må jeg jo nok indrømme at jeg har manglet dansk folkeparti

presset til en dagpengereform og en efterlønsreform men efter valget hvor tøjlerne

altså ikke turdet gå med i skattereform

og det synes jeg er svagt over for vores landdistrikter

ikke handler direkte om landdistrikter når vi snakker reformer og økonomisk ansvarlighed så er det det der skal sikre de rammevilkår der skal til for at få nogle produktionsarbejdspladser nogle private job tilbage i de områder som har tabt dem under krisen

en plan for at udflytte statslige arbejdspladser

jeg vil foreslå dansk folkeparti at gå til

fuldstændig afvisende over for at kigge på

et forslag men det afhænger selvfølgelig af hvad for en økonomi der vil være i at lave det og hvilke konsekvenser det vil have for

bemærket skete det her jo ikke under vk

man havde det argument at hvis man flyttede rundt på en stor statslig

den komme i problemer i forhold til rekruttering og det må man jo så analysere

hvis vi så ser på nogle af de ting som dansk folkeparti kritiserer så arvede vi fra de borgerlige et krav om at skære fem procent i staten der har vi gjort det på den måde at fem og firs procent af de job der er nedlagt er

i københavn og kun femten procent uden for københavn det synes jeg faktisk er noget at være stolt over som landdistriktsordfører jeg ved godt at der

ordførere fra vko og lige pludselig er imod den her besparelse men de har jo ikke kunnet så vidt jeg har hørt

var der sket hvis vk regimet havde fortsat så skulle de jo have implementeret den her fem procents besparelse nu kommer venstre med den her nulvækst og det får da massive konsekvenser ude i kommuner og regioner men det får da også store konsekvenser for uddannelse og forsvar og alt mulig andet det er tredive milliard kr man vil spare i forhold til den nuværende regering og det er da umuligt for mig at se at det ikke får nogle konsekvenser

man kan spare uden at det går ud over mængden af sygehusbehandlinger er ved at lukke sygehuse måden man kan spare på uden

er svært for mig at se hvordan venstres nye kurs ikke får den konsekvens at det går ud over landdistrikterne som afslutning

vi har gennemført den her fem procents besparelse i staten

kommet igennem med at fem og firs procent af jobbene bliver nedlagt

som vko lod sejle

altså især job i de større byer der røg

jeg tror ikke på at vko vil få bevaret flere med den her nye nulvækst som de kommer

sagen handler om regeringen startede jo selv med at indføre nye skatter og afgifter for fem milliard kr og jeg skal hilse rigtig mange gange fra gartnerierne på fyn og sige at man rigtig meget gerne af med no

her skadelige afgifter væk vi er godt i gang med at rette op på de offentlige budgetter og vi har fået vedtaget nogle meget store reformer af arbejdsmarkedet

være med til at skabe bedre konkurrencevilkår for erhvervslivet og det tror jeg vil gavne landdistrikterne det var derfor jeg tog det op for det

handler som jeg ser det jo om at få skabt udvikling i landdistrikterne som jeg sagde i min ordførertale synes jeg at vi i de besparelser der er blevet pålagt os af den tidligere regering for

et par enkelte tilfælde tager op men generelt synes jeg at vi har taget det her hensyn

også viser at regeringen sådan set gerne vil det her

det må jo betyde at hvis det virkelig

milliard kroner var sådan set noget skidt det er jo

som sagen egentlig handler om

i orden at flytte arbejdspladser væk fra resten af danmark samle dem

den stod jo til ikke at blive videreført og det er noget

er nogle landdistrikter i midt og nordjylland der er rigtig glade for vi fik også stoppet en besparelse på

også var noget man var rigtig trætte af i mange landdistrikter hvor

jordbrugskommissionerne som vi har stemt om tidligere i dag er jeg ikke inde i detaljen

men jeg kan bare sige til herre erling bonnesen at

som kom fra den tidligere regering

er det altså kun femten procent af de job der er nedlagt

er blevet nedlagt uden for københavn det synes jeg er ok men det er utopi at tro at man kan lave så stor en besparelse uden at der også bliver nedlagt nogle job uden for københavn men femten procent

et eksempel naturstyrelsens

til københavn hvor huslejen er dyrere

til yderområderne hvor lønningerne typisk er lavere og hvor

gennemført den her store besparelse

tage det med miljøcentrene også andre besparelser end huslejen så vidt jeg har forstået

af grundene jo at man havde fyret en masse folk i københavn og derfor havde nogle ledige lokaler som som man så kunne udnytte ud over

på huslejen så vælger man at

billige huslejer ude i ringkøbing og andre steder

sige ja undskyld jeg bander men det er da langt langt væk

men det er altså svært at gøre uden at der også ryger nogle statslige arbejdspladser

femten procent af jobbene uden for københavn

fem og firs procent i københavn det synes jeg faktisk er godt gået

med vko gik i forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser og med beskæftigelsen i det hele taget

at vi ikke stopper der men at vi laver en analyse af

at vi holder fast i at der faktisk i folketinget i nu over ti år har været en en enighed om

et helt enigt folketing som sagde at der skulle ske en udflytning af arbejdspladser og der blev lavet et grundigt analysearbejde og derfor

problemstillingen altså at det handler om at der skal tages konkret stilling

det med at flytte skattefolk fra lolland til ringkøbing

det skal heller ikke være for små enheder og det er sådan at der skal være ordentlige trafikforbindelser man pegede dengang på aarhus odense aalborg og esbjerg og vi ser jo gerne

det som sker lige for øjeblikket

flytte statslige arbejdspladser ud

med til at sikre et velstandsniveau over hele landet det er sådan at

næstefter skotland var det land som var bedst til at sikre velstandsudviklingen ude på landet så derfor er det her vigtigt

giver økonomisk udvikling derude og også ofte en kulturel udvikling at der kommer højtuddannede ud til yderområderne men tingene koster altså man kan ikke gøre det her gratis

statslige arbejdspladsers anbringelse ude i

er parate til at ville finansiere sådan noget her for ellers er det jo bare tom tale så derfor er det lidt spændende

løsning det kunne godt være et af instrumenterne men vi er meget åbne

fra de borgerlige og hvad der kommer af bud fra regeringen jeg lagde mærke til at

derfor er det afgørende

at følge den her proces nøje det nytter ikke noget bare at hænge i fortiden nu skal vi frem

kapitalismens krise rammer ekstra hårdt som en forhammer ude i vores landdistrikter så derfor

vi vil meddele vores vores stemmeafgivning senere i processen og interesseret og kritisk følge det arbejde der bliver i

på et senere tidspunkt nu har vi jo set hvordan

det situationer man kravler

kommer til slutningen

holder man alligevel sammen med vennerne på rød stue sådan

analyseret nogle ting hvis man mener det

en arbejdsgruppe og så får undersøgt de her ting

sådan at enhedslisten godt kunne give sit svar nu og ikke

regeringen kan komme i gang med at få

skal komme fra så det handler virkelig om det samfund vi vil skabe det

og det kunne da godt være at man skulle se på om det var særlig heldigt

hele den kæmpe omstrukturerings og centraliseringsproces man

det er så en anden sag men der er meget der skal ses på i den her sammenhæng om vi kunne strukturere anderledes

også med en helt anden prioritering for vores

man vil sådan set ikke gå hen og stemme ja til det her og så komme i gang med det man faktisk selv

noget mere konkret i den her politik

kommer nogle meldinger fra regeringen om

man sådan set siger det samme blot afhængig af hvor man sidder

skal være i opposition for at kunne varetage landdistrikternes interesser det

virkelighedens tal lyver jo ikke

den at der blev flere statsansatte i perioden to tusind og syv til elleve i københavn århus odense aalborg og esbjerg

området så man kunne passende have forventninger som visse

på samme måde altså

en række statslige arbejdspladser har tendens til at blive der hvor mennesker bor og vi

københavn er storforbruger af statslige

skal argumenteres meget voldsomt

er mere optaget af noget andet end lige præcis de

i regionen nej

politikredsen eller om nabobyen fik retskredsen og så videre det

der betød noget for det område og ikke så meget om det var i regionen eller ej så skal det være nærværende for de mennesker der er der

det er bedre at det her folketing holder enhver regering fast på at den skal være opmærksom på at vi har

skal være det i sin skatte og afgiftspolitik

de rammevilkår man skaber for at skabe rigtige arbejdspladser for rigtige mennesker derude vi går ikke så meget op i at have så mange offentlige ansatte som muligt eller så mange statslige

vi kunne nøjes med lidt mindre derfor

til talsmand for at vi kan sikre flere

så folk kan blive ansat få et job og følge deres familie og bosætte sig derude det er sådan set langt vigtigere for os

det kunne den nuværende regering så begynde at øve sig på og oppositionen der jo efter næste valg

for valby bakke men hvor den positive udvikling også afspejles i landdistrikterne arbejdspladser er tæt sammenkoblet med udvikling og vækst

arbejde er det også mere nærliggende at slå sig ned i et lokalområde det skal være godt at bo og arbejde i alle dele af landet men når regeringen fjerner statslige job fra provinsen og rykker dem til hovedstadsområdet bliver danmark skævt og denne skævhed skal undgås

det også helt naturligt at ministeren sætter fokus på ikke bare at skabe job i yderområderne men også at bevare de arbejdspladser der er og derfor er det mærkværdigt at regeringen gang på gang lukker statslige arbejdspladser

for de arbejdspladser der lukker en ting er at fyn mister

end tres arbejdspladser som flyttes til hovedstadsområdet

hele familier som ofte vil flytte med hvis manden er ansat i fødevarestyrelsen og hustruen er skolelærer

vil hele familien måske flytte til hovedstadsområdet og dermed mister vi den dobbelte gode arbejdskraft en række af disse arbejdspladser er jo endvidere besat af højtuddannede og vi har ikke brug for færre højtuddannede i provinsen vi har faktisk brug for flere højtuddannede derfor virker prioriteringen mærkelig

et eneste lovforslag som angår landdistrikterne endnu

som pålægger regeringen at nedsætte en arbejdsgruppe der kan komme med forslag til hvordan man får udflyttet flere arbejdspladser men

at det er dansk folkeparti der kommer med det

folkeparti der forhindrede rigsarkivet i at flytte til provinsen

er godt at se at dansk folkeparti er kommet på bedre tanker og nu er enige i der skal gøres noget bedre sent

måde burde det jo være muligt at nå hinanden og

bare giver os et bedre grundlag at tage en beslutning på og til at tage en videre diskussion om hvilke statslige

kigget på at få flyttet nogle statslige arbejdspladser ud for det kan løfte

i dag for som jeg flere gange i løbet af debatten

på at fire og fyrre procent af samtlige statslige arbejdspladser ligger

det viser bare at der er en utrolig skæv fordeling

det er i dag og det er det vi i dansk folkeparti

mere kvalificeret grundlag at tage

sammen med folketinget men rigtig mange af styrelserne

på men hvorfor ligger både miljøstyrelsen og naturstyrelsen inde

i benzintågerne midt i københavn de kunne måske godt ligge

har vi jo fået flere eksempler på i dag

hvor man nedlægger nogle statslige arbejdspladser rundtomkring i de mindre byer blandt

har valgt at lukke nogle centre det synes vi da er en rigtig ærgerlig

mange gange burde gå den modsatte vej

spare på huslejen der nævnte

dyrere per ansat at have en person

på huslejen som øvelsen gik ud på kunne man med

jeg vil

understøtte en positiv udvikling i yderområderne man kunne forestille sig en stor fabrik som skal tiltrække

en hustru eller en mand der skal med og mange af de her statslige arbejdspladser er altså vidensarbejdspladser så ved at placere dem ude i yderområderne understøtter vi også at erhvervslivet får nogle bedre rammevilkår i de her områder fordi der er nogle andre vidensarbejdspladser man man kan få sin hustru

også meget rart at vide at der trods alt er nogle statslige arbejdspladser som man eventuelt kunne søge videre

tidspunkt skulle blive behov for det dermed også sagt at

bedre rammevilkår der klart løser problemerne for danmark men en bedre fordeling af statslige arbejdspladser synes jeg

støtten til de partier der har støttet det meget direkte blandt andet venstre og konservative og sige tak til enhedslisten for trods alt at

meget op i nulvækst i venstre og de konservative i venstre og det synes jeg da er lidt ærgerligt når vi meget konkret snakker om bare at nedsætte en arbejdsgruppe som skal kigge på at give et mere kvalificeret grundlag for os alle sammen

lidt at man alene er gået op i at kigge på

nulvækst eller ej men tak for en god debat

taler om centralisering når vi ved at at vko centraliserede ufattelig meget gennem de ti år

kommunalreformen som trak en masse offentlige job ud af landdistrikterne vi kan bare se på hvordan der står

om at han ikke så gerne vil tale om nulvækst men jeg vil rigtig gerne spørge dansk folkeparti

de sidste ti år er det så også nulvækst fra

på den politik man selv vil have i dansk folkeparti har vi

en vækst

det er bla fordi vi tror der er nogle områder hvor der stadig væk er brug for at der kommer flere penge det gælder andet sundhedsområdet

den heldige situation at vi finder på nye metoder til at helbrede sygdomme og jeg tror også det

v og k og også df

på at være konstruktive og prøver på at få nedsat en arbejdsgruppe der lave et mere kvalificeret grundlag så vi kan tage debatten videre

netop ikke bare bliver de overskrifter vi diskuterer i medierne

stemt for et tidligere forslag vi har alle tiders

under den tidligere regering

mener ordføreren det hænger sammen med det

ministerierne tæt på folketinget så det ligger centralt men der er utrolig mange andre statslige arbejdspladser man godt kunne kigge

overvejelser om hvad der kan flyttes ud

det kunne jo også blive resultatet af den her arbejdsgruppes

tilgængelighed for de borgere der måske skal henvende sig personligt

den pågældende institution der skal tages hensyn til trafikmønstre

ud fra det er jeg meget spændt på hvilke konkrete eksempler

de mener skal flyttes fra københavn der må kunne gives tre

på hvad rekrutteringsgrundlaget er hvordan trafikforholdene

er bare milevidt fra den oplevelse man har derude i dag hvis otte og

sundhedsområdet som jeg nævnte i mit tidligere svar

to procent vækst eller nul procent vækst eller er det mere et udtryk for

som udgangspunkt at placere nye statslige institutioner uden for hovedstadsområdet og i videst muligt omfang at placere tilbageværende opgaver uden for hovedstadsområdet når statslige enheder sammenlægges som jeg nævnte under behandlingen af

er regeringen ikke modstander af at prioritere statslige arbejdspladser og heller ikke i landdistrikterne tværtimod selv om vi nok desværre må konstatere at de kommende år i højere grad vil bestå af tilpasninger frem for oprettelse af nye arbejdspladser når vi taler om det statslige område det er jo fordi

vi overtog en økonomi med over halvfjerds milliard

underskud på de offentlige finanser og derfor er der behov for at

en ordentlig økonomi men udflytningen af statslige arbejdspladser skal som sagt ske på et økonomisk og fagligt forsvarligt grundlag og det forstår jeg også

ment hele tiden jeg står her med den sidste landdistriktsredegørelse

der står præcis det samme som i beslutningsforslaget

jeg citerer nye statslige institutioner skal som udgangspunkt placeres uden for hovedstaden der skal tages regionale hensyn ved effektiviseringer af eksisterende arbejdspladser så siger man omme på side syv og halvfjerds

der det forhold i udviklingen af statslige regionale forvaltninger at det også er vigtigt at være opmærksom på at nye statslige arbejdspladser i et område ikke nødvendigvis skaber vækst ud over de pågældende arbejdspladser i sig selv yderligere vækst skabes hvis der kan opnås positive synergieffekter mellem den statslige institution og erhvervslivet udflytning af statslige institutioner skal også ses i en sammenhæng med institutionernes rekrutteringsmuligheder hvis de placeres i et nyt område

vi har sagt i dag og jeg håber da også at v og k står ved det de mente sidste gang

landdistrikter udflytningen af statslige arbejdspladser

bare ske på et forsvarligt økonomisk grundlag og jeg synes også at hensynet til landdistrikter skal indgå i

overvejelser som jeg redegjorde for under behandlingen af b femten

erfaringen med effekterne ud over de faktiske arbejdspladser der flyttes

være tvivlsomme i nogle tilfælde

for at specialiserede medarbejdere ikke flytter med men forlader virksomheden som jeg redegjorde

eksemplerne fra stockholm så det er det vi skal tage med lad mig så gå direkte til forslaget venstre og konservatives beslutningsforslag sparker på en eller en måde en åben dør ind

som bekendt på frugten og sådan er det også med mennesker derfor vil jeg godt beskrive den omorganisering

da statsforvaltningen er en regional organisation vil en del af

den nuværende struktur som i den fremtidige struktur løsningen er blevet at alle fem regioner bærer en del af reduktionen af medarbejdere men københavn og en lang række af de øvrige større byer

tager den største andel af tilpasningen her er der altså et klokkeklart eksempel på at vi tager hensyn til vores landdistrikter en væsentlig del af ændringen af

opgaverne ligger i forhold til borgerkontakten alle opgaver der ikke involverer direkte borgerkontakt bliver specialiseret

et sted de forskellige typer opgaver placeres på forskellige lokaliteter herunder af hensyn til den regionale fordeling af statslige arbejdspladser som udgangspunkt placeres ledelsen og hovedkontoret

på bornholm bidragssager vedrørende børneloven forældremyndighed og navnesager i ringkøbing byggesager i nykøbing falster falster

opfordrer i bemærkningerne til at regeringen bruger placeringen af statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet til at vise at den tager sit eget regeringsgrundlag alvorligt vi er i regeringen meget opmærksomme på at betydningen af statslige arbejdspladser i landdistrikterne er

lovforslag så synes jeg egentlig at det er væsentligt når vi diskuterer landdistrikterne og den sammenhæng der skal være

vi gerne vil skabe vækst og udvikling i hele landet som s og sf skrev før valget

det er vigtigt at se tingene i en helhed

på vej med at fremsætte et forslag om ændring af planloven hvor vi laver en ny landdistriktsbestemmelse der giver mulighed for andet landbrug gartneri og fiskeri til at være ude i vores landdistrikter

at det er et landdistrikt i tilbagegang enten arbejdspladsmæssigt eller bosætningsmæssigt jeg håber virkelig at folketinget bakker bredt om det her der er i hvert fald

vi sikrer også at man kan bruge bygningerne til

er at kommunerne ligesom har det med i deres plangrundlag i modsætning til den tidligere regering som kun havde det i ni og tyve kommuner udbreder vi det til hele landet jeg har noteret mig at venstres formand for landsbyerne i danmark carsten abild som jo bestemt ikke er socialdemokrat siger at det er et af de vigtigste forslag

har det med vi er i gang og har lavet en udligningsreform med fire hundrede million kroner der er ændret i fordelingen til vores yderområder til vandkantsdanmark vi kommer med et forslag om friboliger der sikrer at danskere der har lyst til at købe sig en bolig uden for de større byer nu får ensartede regler over hele landet man skal ikke tilbage til den gamle energistandard og dansk erhverv og fritidshusudlejernes landsforeningen vurderer at det kan give helt op til syv tusind nye arbejdspladser

få stoppet boligspekulanter de her grove boligspekulanter som låsby svendsen typerne er som udlejer boliger der er kondemnerbare til

nomadefamilier og andre børnefamilier som ikke selv går ind og protesterer over det vi giver nu kommunerne muligheden for at indklage de her bolighajer skruppelløse boligudlejere for huslejenævnet tre gange

ikke efterfølges kan man dømmes ude vi har

i forbindelse med den store infrastrukturpulje på en milliard

fået afsat over syv og halvtreds million kroner om året til forsøg med udvikling af den kollektive trafik i vores yderområder vi har lavet en bred aftale som sikrer at der bliver ti

af landet bliver dækket ind med det

noget som virkelig betyder noget for vores yderområder hvis iværksættere og andre end

er derude i forvejen skal bosætte sig dér vi har synes jeg i fællesskab bidraget til at der er kommet en helt anden debat og fokus på hele landdistriktområdet derfor vil

men som sagt har man jo ment det tidligere og så er der alligevel sket voldsomme centraliseringer og

lad mig bare tage udbetaling danmark der jo skar voldsomt ned på antallet af kommunale medarbejdere en indgang en kommune hele slagordet forsvandt jo

udbetaling danmark centraliserede voldsomt og flyttede medarbejdere fra kommunerne

har det været fagligt forsvarligt

tidligere regering jo kom med skriver man at det skal være fagligt forsvarligt og der

et energiforlig som jo efter alt at dømme vil betyde en række biogasanlæg landet over jeg ved at man arbejder med det i holstebro man arbejder med det

et helhedssyn på vore landdistrikter

og vi gør det stadig væk og det er det der er

have en minister for området og et landdistriktsudvalg i folketinget

vi kan tage det tværgående hensyn hvor vi diskuterer de udfordringer som

mikkelsen og andre sagde før synes jeg alligevel vi har præsteret en lang række nytænkninger fjernet barrierer forsøgt at give nogle ordentlige rammer

til landdistrikterne der kan sikkert tænkes endnu mere men man skal huske og det ved jeg at liberal alliance

det skal ske under skyldig hensyntagen til den økonomi

og så ikke mindst når man gør op som arbejderbevægelsens erhvervsråd har gjort hvordan der er forsvundet private arbejdspladser som jeg nævnte i den tidligere tale

der alene på fyn forsvundet næsten atten procent

vores yderområder er ramt rigtig hårdt og der har vi selvfølgelig

private arbejdspladser som bendt bendtsen

tilbage i to tusind og fire hvilket jeg citerede før

at lægge statslige arbejdspladser ud

der skal vi have gang og vækst i økonomien igen og styre vores egen økonomi men men statslige arbejdspladser er gode

have fordi de også supplerer som flere ordførere

der kan være job til ægtefællen det kan være højtuddannet

modstander af det sigte der ligger

en åben dør ind og så

konklusionen på det må jo egentlig være

ligesom ligger i det fra ministerens side så burde man jo faktisk kunne stemme for

det her forslag for vi gør det at vi tager vidtgående hensyn

grund til at vi skal pålægges yderligere når vi gør det via alle de her lovforslag som jo er en del af effektiv administration i

det her forslag så var min pointe bare at sige

folketinget hvor man har sagt de her fine ord som man gør nu og samtidig har sagt at det skal ske på et fagligt grundlag

kan gøre for at beskytte vores yderområder hvad vi kan gøre for at skabe

om jordbrugskommissionerne

vil så gerne holder jo ikke

holdt hånden under indtil nu under under den private beskæftigelse også for at skaffe penge til en kickstart

der er min pointe blot at fem og firs procent af de arbejdspladser der er

det vil jeg godt sige og det jeg også sagde nu

der byder på en snæver økonomi og krise vil være en hel masse nye arbejdspladser vi kan lægge ud men jeg er ikke imod og regeringen er ikke imod at vi kigger på det og vurderer det fra situation

sådan er substansen i den

man anerkender at arbejdspladser i provinsen

de konsekvenser som som det har

som måske sidder og følger debatten

der ikke er noget behov for det her beslutningsforslag

det betyder rigtig meget for de mennesker som enten mister deres job

hele familien op med rode og flytte til københavn

op af den tidligere regerings landdistriktsredegørelse

havde man præcis de samme formuleringer som står i beslutningsforslaget

redegørelse det kan jeg sagtens forstå men på side to

står alle de ord som jeg har sagt i dag om fagligt forsvarligt at det skal hænge sammen osv

taget hensyn til at de fleste af de effektiviseringer som måtte ske fordi et bredt flertal i

i københavn og vi har taget en lille smule hensyn til vores landdistrikter så er jeg fuldstændig enig med fru mai henriksen i at hver eneste arbejdsplads der forsvinder er hårdt for den enkelte det er også hårdt for de yderområder

derfor har vi også prioriteret som vi har gjort

er fødevarestyrelsen naturstyrelsen og miljøstyrelsen

at de er kede af at de fremover skal pendle til københavn

de arbejdspladser lokalt

uden for odense så det ville jo have været i landdistrikterne at de arbejdspladser ville være placeret

kede af det det forstår jeg sagtens jeg har lige så meget

og forståelse for dem som jeg havde for alle de mennesker der mistede deres job på

det er lige ærgerligt hver gang derfor handler det

udvikling i hele danmark så kagen bliver større det er

beskæftigelsen på byggeområdet så det er rigtig rigtig vigtigt

der har vi i videst muligt omfang taget hensyn til vores landdistrikter det betyder

man ser historisk på det og jeg har nævnt at vi

minister der har det særlige ansvarsområde

spørge ministeren om hvordan stemningen

i hele regeringen er er finansministeren opmærksom på det her er andre tunge ministre opmærksomme på den her problemstilling eller

det synes vi er godt i modsætning til tidligere hvor det jo sejlede rundt et underskud på halvfjerds milliard

så derfor er vi rigtig glade for at vi er i gang med at få styr på tingene og vi prioriterer uddannelse og beskæftigelse

når det er sagt så er det klart at når man har fået en minister

lejlighed til at tage en diskussion om landdistrikternes udvikling så hvis der skulle være en enkelt minister

stor advarende pegefinger ved regeringsdannelsen da man udskrev fem milliard i skatter og afgifter

betyder at der forsvinder arbejdspladser måske især i de områder som

side når der er ministerier der rykker den forkerte vej i forhold til rammevilkår

rigtig godt

udligningsreform som jeg nævnte og så har jeg kigget på

kan stoppe boligspekulanterne og hvad vi kan gøre for i det hele taget at løfte it

så med de postnumre hvor folk som så ikke får den her forbindelse hvad vil ministeren gøre for dem

er tale om en delt ressource hvilket vil sige

der pludselig kommer titusind enheder på

fortælle om de har udendørs dækning eller indendørs dækning

mener dansk folkeparti var en del af og det synes jeg er vigtigt at sige

med undskyld men i hvert fald var teleforligskredsen rigtig vigtigt at vi fik teleselskaberne med på at de to hundrede og

og otte postnumre blev dækket ind det vi efterfølgende har gjort

hvor der har været særlige udfordringer det vi så yderligere har gjort og som jeg ikke har skitseret i

med den landdistriktsbestemmelse som kommer i forhold til planloven

jeg mener dansk folkeparti også er med i den del af løsningen

stille skriftlige spørgsmål hvis jeg skal svare på den del

hvilke kriterier der sådan typisk ligger til grund for at man laver de her specialiseringer

eller er kriterierne at

er i yderområderne eller er det nu

provinsen hvad er kriterierne

otte og tyve procent inde i københavn

at sikre at når der skulle skæres som følge af det

er en fokuseret og effektiv administration som den tidligere regering

så gav jeg et eksempel med statsforvaltningerne hvor man har specialiseret

men det her eksempel er et meget godt eksempel på at man har bevaret regionale arbejdspladser

regeringen har også talt om det vi har blot ikke rigtig set så meget handling

derfor fremsætter venstre og det konservative folkeparti dette beslutningsforslag hvor vi opfordrer regeringen til at bidrage til

placere nye statslige institutioner uden for hovedstadsområdet og når statslige enheder sammenlægges skal de tilbageværende opgaver i videst muligt omfang placeres uden for hovedstadsområdet faktisk ser vi netop nu desværre at regeringen gør lige det modsatte i den aktuelle sag om jordbrugskommissionerne hvor regeringen sammen med sit flertal flytter cirka femten arbejdspladser fra hele landet centraliserer det og samler det i københavn netop et område som

valgkamp hvor det ikke skortede på den gode vilje til at styrke landdistrikterne og områderne uden for københavn denne sag er et eksempel på at regeringen siger ét men gør noget andet hvis vi vil sikre en positiv udvikling i alle dele af danmark kræver det politisk vilje til at handle og den vilje har regeringen tilsyneladende ikke når regeringen flytter statslige arbejdspladser til københavn bidrager den til stagnation og tilbagegang i resten af landet og ikke til udvikling det er vigtigt at vi får stoppet københavneriet de statslige institutioner tiltrækker ofte højtuddannede mennesker som ikke bare er en gevinst for arbejdspladsen men også for lokalområdet og derfor er placeringen af statslige arbejdspladser oplagt at bruge til at skabe udvikling også uden for hovedstaden og det prøver vi nu at få regeringen til at forstå lige præcis

jordbrugskommissionerne som i den grad vedrører landdistrikterne og provinsen

at bevare arbejdspladserne i netop landdistrikterne og provinsen denne centralisering skaber problemer med tab af viden lokalkendskab og arbejdspladser og det udhuler mulighederne i landdistrikterne og provinsen andre eksempler kan være forsvarets auditørkorps som ser ud til at skulle flytte til københavn fra karup hvorfor ikke samle netop det i karup kunne man spørge naturstyrelsens miljøcentre nedlægges

i ribe ringkøbing eller andre steder i landet kunne man spørge

fem til tre og de vil fremover skulle være i kolding randers og københavn foreslår sundhedsstyrelsen væk ryger institutionerne i sorø ribe århus og aalborg og det ligner et samlet nettotab af arbejdspladser uden for københavn venstre og det konservative folkeparti håber med dette forslag at vi kan få stoppet københavneriet og få en reel styrkelse af yderområderne landdistrikterne og områderne uden for københavn

var netop sådan at en udkantskommission havde til formål at analysere regional udvikling og udarbejde forslag til spredning af økonomi vækst og offentlig service hvorfor ville man

ikke der er brug for en kommission til lange udredninger

man i forvejen har en sag oppe at vende

netop sørge for at placere arbejdspladserne uden for københavn det er sådan set at tage konkret stilling i de enkelte sager

er ikke brug for at skabe yderlige kommissionsarbejde

det kræver blot handling vi synes så regeringen handlede forkert vi ville have handlet anderledes

vækst og offentlig service der jo netop kommer landdistrikterne til gode hvorfor

det er endnu mere omfangsrigt så jeg

bare konstatere at det ligner meget mere bureaukrati og tilsanding og at man pakker

konservative folkeparti foreslå at når man i forvejen har nogle sager oppe

skal der omorganiseres og alligevel flyttes rundt på nogle arbejdspladser for eksempel med jordbrugskommissionerne så lad os da sørge for at placere det der hvor det ligger bedst det er da et glimrende eksempel på at man burde have placeret jordbrugskommissionerne uden for københavn

fra socialdemokraternes side er vi optaget af at sætte gang i hjulene i hele landet særlig i vores landdistrikter vi står i en meget svær økonomisk tid men vi investerer i arbejdspladser uddannelse og grøn omstilling af hele vores samfund

på den anden side af krisen vi er nødt til at vende hver

krone og være sikre på at vi bruger vores fælles penge på den bedste måde det betyder også at der er blevet gennemført effektiviseringer effektiviseringer i staten vi skal bare være åbne for at vi kan gøre det en lille smule bedre

og k her i forslaget er der som en følge af

egne forslag om blandt andet effektiv administration i staten

om jordbrugskommissionerne

gennemførte i to tusind og ti en liberalisering af jordbrugsloven som betød langt færre opgaver til jordbrugskommissionerne og færre regler som skulle administreres det betyder konkret en omlægning inden for fødevareministeriets

til provinsen på sytten nye arbejdspladser mens en hundrede og fem og tyve stillinger nedlægges i københavnsområdet helt overordnet

afbalancering når der sker ændringer i forhold til de statslige arbejdspladser men det har aldrig været nogen let beslutning at skulle nedlægge

en statskasse med et stort gabende hul og et land som havde mistet ikke mindre end

og halvtredstusind private arbejdspladser fra to tusind og otte til to tusind og elleve

med v og k ved roret i i ti år og under krisen størstedelen er uden for hovedstadsområdet viser en opgørelse fra ae

været hårdt brug for en regering der ønsker at holde hånden under arbejdsmarkedet og som har satset massivt på arbejdspladser og atter arbejdspladser vko besluttede i slutningen af

at der skulle skæres fem procent i staten vi skånede provinsen for ifølge finansministeriet er fem og firs procent af de statslige arbejdspladser nedlagt i københavn og dermed kun femten procent udenfor jeg kan nu forstå at venstre ønsker ønsker sig nulvækst fremover beregninger viser at det vil betyde femogtyvetusind færre offentligt ansatte frem mod

virkelig svært ved at forstå hvordan det hænger sammen med det her forslag for socialdemokraterne er det afgørende med et danmark der hænger sammen derfor arbejder vi aktivt på arbejdspladser i hele landet vi synes det er godt at regeringen allerede i dag tager regionale hensyn

man så kunne styrke udviklingen i landdistrikterne på

til landdistrikterne indgår i sådan nogle situationer i regeringens overvejelser på linje med en række andre væsentlige overvejelser som

flytte dem ud og derfor er overvejelserne selvfølgelig hvordan vi kan sikre

i københavn men også ude i provinsen og vi tænker særlig over når vi

bliver nødt til at gå hånd i hånd men det er selvfølgelig klart at vi

det med at den her regering startede med

det må tyde på at man har svækket de private arbejdspladser

i præcis samme gænge

institutioner uden for hovedstadsområdet hvilket

plus at det skal være muligt i

så også skal ligge ude i yderområderne og det kan

altså b femten sagde at nu var der splittelse i

supplerer hinanden meget godt

at tage debatten videre hvor det her så går ud på at man tager fremtidige institutioner og siger at de så skal ligge i yderområderne jeg

og derfor kan vi jo selvfølgelig også støtte

vi nødt til at vise noget vilje her fra folketingets side

udtrykt sig positivt i forhold til at gøre noget men der skal som sagt handling til for at der sker noget og derfor

da opfordre resten af partierne

at stemme for begge forslag

kan være utrolig vigtige for de områder

eller får et arbejde i en

ægtefælle med og der er det mange gange

de pågældende akademikere

statslige arbejdspladser bedre fordelt så de ikke bare ligger

de rigtige medarbejdere

placeringen af de statslige arbejdspladser at når der kommer en krise som den vi lige har været igennem så rammer den hårdere i de områder hvor der ikke er rigtig mange offentlige arbejdspladser

også ned og får lavet deres bil ved mekanikeren de går også ned i i dagligvarebutikkerne og handler noget mad de går også til frisøren

under beskæftigelsen når der er krisetid når vi har otte og tyve procent af de statslige arbejdspladser i københavn

også derfor man kan se at krisen rammer mildere i københavn end den gør i yderområderne

også er en vigtig faktor vi skal have med i debatten om at det derfor er vigtigt

der nok kunne opstå store fortolkningsuenigheder der står eksempelvis

folketinget opfordrer regeringen til at bidrage til udvikling i hele danmark ved som udgangspunkt at placere nye statslige institutioner uden for hovedstadsområdet

som udgangspunkt at placere nye statslige institutioner uden for hovedstadsområdet det er jo virkelig et udtryk med elastik i

at der med venstres nulvækst bliver oprettet en eneste ny statslig institution det vil slet ikke være dagsordenen dagsordenen vil være at der skal skæres ned

inde på tidligere den anden del af forslaget går så ud på at man i videst muligt omfang skal placere de tilbageværende opgaver uden for hovedstadsområdet når statslige enheder sammenlægges det er jo på samme måde en meget gummiagtig formulering

om det vil blive overholdt at man i videst muligt omfang skal placere de tilbageværende opgaver uden for københavn så også her kan jeg forestille mig at der vil opstå store debatter om hvorvidt regeringen har opfyldt det hvis forslaget eventuelt bliver

er det hvert sjette private job som er forsvundet mens det i hovedstadsområdet kun er et sted mellem hvert tyvende og

hvis man for alvor skal gøre noget handler det om

at den tidligere regering har ladet stå til mens private job

jeg nævnte i mit tidligere indlæg under det foregående punkt at noget af det der er sket under den nuværende regering er

mindre og mellemstore virksomheder har fået bedre lånemuligheder gennem den udviklingspakke som blev aftalt i marts måned i år så vil jeg afslutningsvis sige at nu har man gjort et stort nummer ud af

tale om jordbrugskommissionerne og de femten job

tale om der men som fødevareministeren også beskrev

forholdet det at jordbrugskommissionerne er en lille flig af en større helhed som handler om

for nogle timer siden at man har nedlagt

nedlagt otte i provinsen

når den beklagelige situation er at der skal skæres ned og det er dybt beklageligt men det kræver den økonomiske situation

må man sige at så har regeringen gjort særdeles meget for at friholde provinsen fra de her nedskæringer på fødevareministeriets område med hensyn til antallet af job derfor er det misvisende

tager et enkelt punkt ud som hedder jordbrugskommissionerne man skal selvfølgelig se på helheden men problemet er

fordi man her må erkende at der er taget et stort hensyn til

de arbejdspladser der

jeg kan henvise til det svar som ministeren

løftet ud af provinsen og flyttet til københavn

at sløre og alt muligt

man

efterlever man det ikke i praksis

nytter det jo ikke noget at man nøjes med

og det er det der sker her jordbrugskommissionerne er i

mens fødevareministeriet som helhed vil være beskrivelsen af danmark jeg håber man forstår hvad jeg tænker på og derfor er det misvisende bare at hive det det enkelte aspekt ud det må ses som

jeg mener ikke at der er nogen der med rimelighed kan kritisere at når der skal skæres ned

så placerer man

hundrede og ni og halvtreds jobnedlæggelser i københavn så er der taget

som også kræver et vist lokalkendskab når man skal stilling til tingene

hvad arbejdsindholdet er i de områder

at det vedrører en hel masse omkring provinsen nærmest mest det

kun nedlægger otte otte job i provinsen og en hundrede og ni og halvtreds i københavn det er jeg meget glad for

jordbrugskommissionerne må jeg være ærlig og sige at jeg ikke er så dybt inde i

opgave der her er tale om at jeg for alvor kan gå ind i en indholdsmæssig

beklageligt men jeg har besluttet

for lang tid siden inden jeg blev politiker

for at indramme

statslige institutioner til provinsen

der skal selvfølgelig være en faglig

det jo netop være regeringen som skulle komme med et udspil

institutioner der skulle flyttes hvorhen

en god idé at der er den her luft og det som ordføreren kalder en elastik det er

man nu har overholdt det fra regeringens side eller man ikke har overholdt det sådan kender jeg i hvert fald den politiske debat også under den nuværende regering og jeg oppositionspartierne kan finde på men apropos fyn

jeg da sige at hvis man skulle løfte blikket lidt og tænke på en

men sagen er jo at københavn er fejlplaceret altså hvis man skulle planlægge hovedstadens placering i danmark i dag med det udseende danmark har hvor vi ikke har skåne halland og blekinge

formentlig blive placeret i odense som det mest

min personlige overbevisning ville være

der er tale om mennesker af kød og blod som jo mister deres arbejdspladser og som bliver tvunget til

at tage hele deres familieliv i det lokalområde hvor

til de mennesker som har bosat sig i lokalområdet som har lyttet til regeringen

alle områder af danmark også i provinsen og som nu ærlig talt må stå og føle sig en smule snydt

at få tæppet trukket væk på den måde når det så viser sig at den reelle politik

noget særligt men fra københavn til jylland betyder

vores rejsetid som jyder jo blive væsentlig kortere og

mere hensigtsmæssigt hvis man flyttede hovedstaden

københavn men jeg tror at vi må sige

det nok er et meget langsigtet projekt

et problem i det her som er det grundlæggende med hensyn til at der også er nedlagt visse statslige arbejdspladser i provinsen og det er

det skyldes jo vores kæmpe underskud som den tidligere borgerlige regering har skabt og som vi forsøger at rette op på

også den konsekvens at der er blevet nedlagt et mindre antal arbejdspladser i provinsen

fra venstre og konservative minder jo meget om det forslag vi diskuterede tidligere i dag nemlig

noget udvikling og noget vækst i landdistrikterne og der vil jeg gerne rose vk for at have været med i nogle afgørende store reformer både da de selv havde

det mest afgørende for vores samlede landdistrikter er jo at vi får gang i den

vi kan jo godt komme til et enkelt eller eller tre landdistrikter og

placere et par arbejdspladser

der skal løfte alle landdistrikter er at der kommer privat vækst og noget indtjening som kan løfte hele området og nogle indtægter fra at producere en vare som man så kan sælge til udlandet og tjene penge på

der vil jeg igen nævne den her statistik der viser at vi har tabt ti procent af alle private job det sidste par år under vk regeringen det svarer til

meget meget skævt fordelt i københavn har man tabt tre

tretten procent så det er altså især landdistrikterne og yderområderne som er blevet ramt af den tilbagegang der har været i økonomien jeg er rigtig stolt over at den her regering har været primus motor for at få lavet nogle af de reformer af arbejdsmarked og skat som skal

vores konkurrenceevne stille og roligt så vi kan få nogle private arbejdspladser igen og især i produktionserhvervene som jo altså i høj grad er placeret i landdistrikterne det konkrete forslag vk kommer med i dag har to dele den ene handler om at nye statslige institutioner skal placeres uden for københavn og den anden del er at når man skal omprioritere og omfordele og spare i det offentlige

skal man lukke i københavn

den her regering arvede en besparelse på fem procent på staten og der synes jeg helt oprigtig talt at det er godt gået at den besparelse er blevet udført på en måde der gør at fem og firs procent af de job der er blevet nedlagt er blevet nedlagt i københavn

den del af forslaget synes jeg faktisk vi har tænkt på i den her

meget store sparerunde vi har været igennem i staten vi har også lavet en besparelse på statsforvaltningerne og

jeg forstår jo ikke helt at venstre kan

et beslutningsforslag hvor man siger man slet ikke vil lukke nogen arbejdspladser i landdistrikterne fordi venstre jo lægger op til nulvækst det er en ny politisk parole man har fundet på

effektiviseringer skal findes

er enige om at udgifterne til medicin og pleje og sygehuse nok kommer til at stige fordi der kommer flere ældre og flere syge

og garantere at det ikke kommer til at gå ud over landdistrikterne

jeg tror simpelt hen ikke på at det kan lykkes at finde så mange penge i omprioriteringer uden at der også bliver lukket et eller andet i landdistrikterne det synes jeg venstre mangler at svare på den anden del af vks forslag her

det synes jeg vi må diskutere når der skal laves nye institutioner men generelt at sige at alle nye institutioner skal placeres uden for københavn

selv om det ville skabe nogle arbejdspladser

ville være lidt underligt på samme måde kunne jeg forestille mig at man vil lave

narkomaner eller psykisk syge og der må vi indrømme at der er en meget stor andel af psykisk syge og narkomaner i københavn så det vil jo være logisk at lægge i hvert fald sådan en institution i københavn så det

med at binde sig fuldstændig op på at alle nye institutioner skal ligge uden for københavn synes jeg er lidt svært

med de ord vil jeg sige at vi ikke kan støtte

man skulle have det helhedssyn og sige jamen få

det er naivt at venstre og

sat en så stor besparelse i gang åbenbart i den tro at der så slet ikke vil blive lukket noget udenfor københavn

vi har arvet fra vk regeringens tid og det er altså kun femten procent af de job der er lukket uden for københavn det synes jeg er godt gået

det er naivt at tro at man vil kunne lave en så stor besparelse helt uden at lukke noget i landdistrikterne ligesom jeg synes at det er naivt at tro at venstre kan stå for en nulvækstpolitik med meget store omprioriteringer og så stå her og garantere at der slet ikke sker noget i landdistrikterne det tror jeg

lade sig gøre og jeg synes at vi har sparet landdistrikterne i i den her sparerunde der er lavet og det synes jeg er godt gået

at det skulle føres hele vejen igennem på det område her derfor er det

hører hjemme uden for

men det bliver jo bekræftet

og flyttet til københavn på et område hvor

kan lade sig gøre hvis man skal effektivisere rationalisere og lave besparelser at undgå

arbejdspladser også arbejdspladser i provinsen

ikke det debatten handler om debatten handler om

man flytter arbejdspladser det synes jeg overhovedet ikke ordføreren har nævnt med et ord

ikke rigtigt at der er stor forskel på om man lukker arbejdspladser

i høj grad går ud over de mange

noget underligt noget at v og k kan stille sig op og sige at de går ind for nulvækst

hvis man laver nulvækst er jeg helt sikker på at der vil være flere skoler flere uddannelsesinstitutioner flere sygehuse rundtomkring i danmark som bliver lukket for at opnå nogle stordriftsfordele

ikke længere skal være der fordi man ikke længere har brug for den opgavevaretagelse det er jo fair nok

selvfølgelig lukke dem der hvor de er

jo være meget meget mærkeligt det jeg så vil høre den radikale ordfører

det er radikal politik at man kæmper imod centralisering

og helt kan skåne landdistrikterne og hele provinsen når man laver så stor en sparerunde som vi har været ude i

skylder at nævne fødevarestyrelsen

miljøstyrelsen naturstyrelsen og fødevarestyrelsen har jo flyttet deres lokale arbejdspladser fra fyn til københavn man kan også

noget som forsvarets auditørkorps det er også blevet flyttet væk

lokalområderne så kunne man jo også

dog være at betegne som et lokalområde og som et

tager de to andre områder

være sikker på at jeg som landdistriktsordfører selvfølgelig synes at landdistrikterne

det er naivt at tro at man kan lave så stor en besparelse som fem procent af statens budget uden

også bliver nødt til at se på om der kan spares noget i landdistrikterne

det er godt gået at det kun er femten procent af jobbene der er blevet nedlagt

at deres job enten forsvinder fordi de rykker til københavn eller at de ganske enkelt ikke kommer til at

udformning altså at de bliver nedlagt jeg tror at man skal være meget opmærksom på at

har besluttet sig for at man vil sikre et danmark i balance og det har regeringen jo regeringen ønsker jo

når man

man kan jo ikke lave en så stor besparelse uden at der er nogle der ikke skal være ansat mere

deri besparelsen ligger og derfor kommer der med sådan en stor sparerunde også til at blive fyret nogle uden for københavn

der er meningen nemlig at få

placeres ude i landdistrikterne er rigtig fornuftigt men selvfølgelig skal man

synes jeg fornuftige anvisninger der var i frank bundgaard udvalgets rapport her for

år siden hvor de netop anlagde nogle nogle gode kriterier så derfor skal man selvfølgelig ikke gøre det hovedløst men nye statslige arbejdspladser ja bliver der nogle af dem

den offentlige sektor så bliver der jo ikke rigtig nogen nye statslige arbejdspladser så vi vil stille os

forslaget og se hvad udvalgsarbejdet bringer derefter vil så tage stilling til hvilken endelig holdning vi vil have

det burde jo være enhver regerings opgave til hver en tid så egentlig burde det være fuldstændig overflødigt at

det er fantastisk godt gjort at man

blevet nævnt sammenholdes med

tre fjerdedele næsten fem og halvfjerds procent af alle statslige arbejdspladser

er i region hovedstaden så den fordeling hvis man tog det ligeligt

været længere hvis man virkelig skulle nævne det så mange gange fra folketingets

sådan set ikke hvis man lineært gjorde det

lander man i nærheden af det her alligevel så det er blot for at

nævner bare at så stor er bedriften heller ikke

mener vi sådan set er overflødigt

ministeren for landdistrikterne understreget at der er en rigtige god stemning i regeringen og at der

minister der ikke er fuldt opmærksom på det her område og skulle det

vil han minde dem om det gang på gang det er vi selvfølgelig meget trygge ved og spørger ind til og der er endda vidner der overværer det så det vil sikkert ske og det er vi meget begejstrede for så

ikke interesseret i at der skal vedtages særlige regler for det her vi vil fastholde enhver regering på at det er opgaven til hver en tid og derfor mener vi sådan set ikke at det er spild af tid at

inderlig overflødigt og i bedste fald uskyldigt så derfor

ansvar men også når det gælder placeringen af statslige arbejdspladser arbejder vi for balance vi vil sikre en balance mellem øst og vest mellem by og land mellem provins og hovedstad for uden en balance brækker danmark midt over balancen betyder at det skal være godt at bo og arbejde i alle dele af landet men når regeringen nedlægger arbejdspladser i provinsen og rykker dem til hovedstadsområdet så opstår polariseringen hvor udvikling kun skabes i den ene del af landet og danmark brækker midt over

på landet er i krise fra skagen til gedser kan krisen mærkes ledigheden gnaver og krisen kradser og mange har mistet deres job mange er også bange for at miste deres job det må og skal vi tage alvorligt og især i landdistrikterne er ledigheden høj på fyn hvor ministeren jo er fra ligger kerteminde og langeland i top det kræver en særlig indsats

kræver det da at man som minimum ikke udsulter

derfor er det beskæmmende at at regeringen nu vælger helt bevidst at fjerne arbejdspladser fra landdistrikterne udryddelsen af statslige arbejdspladser retfærdiggøres med djøf lignende argumenter som effektivisering rationalisering stordriftsfordele og så videre og så videre og hvis vi bare nævner

er blevet flyttet eller nedlagt så kan vi se at både fødevarestyrelsen naturstyrelsen og miljøstyrelsen på fyn har flyttet eller flytter deres fynske arbejdspladser væk fra fyn som en del af en centralisering der er jordbrugskommissionerne som lukker omorganisering af statsforvaltningerne forskningscenter årslev som går fra på et tidspunkt at

og hvor eksperter altså vurderer at hovedparten af de halvfems ansatte vil overgå til aarhus der er omorganisering af embedslægerne sammenlægning af vejdirektoratets vejcentre flytning af forsvarets auditørkorps og så videre og så videre arbejdspladser kommer gennem vækst og de private arbejdspladser vi har tabt ser ikke ud til at komme igen

flyttet til udlandet på grund af at konkurrenceevnen i danmark er så dårlig

industriarbejdspladser er lukket med fordi den internationale konkurrence

og svaret på vækst sidste år hos regeringen var kickstart

var grænsehandelen det eneste der blev kickstartet forsøgt kickstartet som ministeren jo sagde

er nedlæggelsen af statslige arbejdspladser netop derfor ønsker vi at forpligte landdistriktsministeren

at placere nye statslige institutioner uden for hovedstadsområdet i videst muligt omfang det er en ansvarlig politisk kurs som skal være med til at sikre at danmark

så har det gjort et vist indtryk men nok om det

jordbrugskommissionslignende sager

og holdt mange mange taler hvor det bliver sagt tydeligt hele vejen rundt fra rigtig mange partier at nu skal vi altså have styrket landdistrikterne og yderkommunerne

lige i den allersidste stund

i jordbrugskommissionssagen så jeg tror sag har været med til

ikke går med flere af den slags sager hvor man centraliserer samler og så

nogle af de misbrugere jeg har talt med i min tid som sundhedsminister har fortalt mig hvor stor en betydning det har for dem at samfundet kommer dem i møde som vi for eksempel har gjort det med stofindtagelsesrummet på vesterbro mødet med de mennesker og samtalerne med dem overbeviser mig om at vi er på rette spor og uanset at vi ser forskelligt på stofindtagelsesrum tror jeg at vi på tværs af partiskel er optaget af at give stofmisbrugere et godt og værdigt liv og at vi alle gerne vil fastholde og udvikle den indsats der bliver gjort på området fra regeringen tiltrådte har forholdene for landets stofmisbrugere ligget os på sinde til at begynde med har vi haft et særligt fokus på at få bragt den alt for høje dødelighed blandt misbrugerne

men det forudsætter jo at man har livet i behold derfor er indsatsen mod narkotikadødsfald et helt afgørende element i opgøret med marginalisering med udstødelse og uværdige livsbetingelser

til at vi fra starten har haft det som fokus hvad er det så vi har gjort jo jeg har allerede nævnt stofindtagelsesrummet på vesterbro som selvfølgelig er blevet en realitet fordi københavns kommune har haft den nødvendige vilje og evne men som jo kun kunne realiseres fordi regeringen fremsatte det lovforslag som folketinget vedtog i sommer odense kommune følger snart efter københavn og det er godt

for at vi sammen med enhedslisten har fundet i alt sytten million kroner til statslig medfinansiering i år og næste år

stofmisbrug på gadeplan har kunnet søge til et projekt med udlevering af naloxone til stofmisbrugere

i de tilfælde hvor der er en overdosis

i stand til at kunne yde hinanden akuthjælp indtil ambulancen når frem og på den måde redde liv

også lagt et spor ud for at få mere viden om narkotikadødsfaldene for nylig kunne vi gøre den sørgelige konstatering at antallet af narkotikadødsfald i to tusind og elleve var to hundrede og fem og firs det højeste tal vi nogen sinde

har set her i danmark

mere viden om de dødsfald som jo i hvert eneste tilfælde er en tragedie for misbrugeren for familien

vi sammen med enhedslisten aftalt at afsætte to million kroner til en undersøgelse hvor vi kan gå ind og analysere alle aspekter af det enkelte dødsfald københavns kommune aarhus kommune og odense kommune vil i fællesskab stå for undersøgelsen som skal munde ud i konkrete forslag til hvad

kan gøres for at forhindre overdosisdødsfald kommunerne forventer at undersøgelsen vil give resultater både i de tre kommuner

i danmark som helhed det sidste initiativ mod narkotikadødsfald som jeg vil nævne er den vejledning om behandling af akutte rusmiddelforgiftninger som sundhedsstyrelsen udsendte for nylig vejledningen er faktisk en del af udmøntningen af satspuljeaftalen for to tusind og elleve så den er vi jo mange faddere til her i dag i regeringen har vi altså til at begynde med haft

særligt fokus på at få dødeligheden blandt stofmisbrugerne

men de alt for mange narkotikadødsfald er jo ikke den eneste udfordring som samfundet står over for på narkotikaområdet der er også de sundhedsmæssige og sociale problemer som misbruget er forbundet med og selvfølgelig også kriminaliteten det er udfordringer som vi også skal forholde os til det har social og integrationsministeren i den grad taget hul på med den nye plan

behandlingsplaner og om udvidelse af heroinordinationsordningen er meget interessante og de fortjener bestemt at vi arbejder videre med dem

også udtryk for allerede i efterårets satspuljeforhandlinger hvor jeg skitserede den videre proces som jeg for nylig har bekræftet over for satspuljepartierne vi har aftalt at jeg blandt andet med udgangspunkt i erfaringerne fra heroinordinationsordningen som skal endeligt evalueres ved udgangen af i år til foråret vender tilbage til partierne med henblik på drøftelse af hvilke forslag der skal arbejdes videre med i forberedelsen af næste års forhandlinger jeg har tilkendegivet at det i den forbindelse blandt andet vil være relevant at se på retten til lægesamtale senest tre dage efter henvendelsen om social og lægelig behandling og til senest fjorten dage efter henvendelsen at få udarbejdet en social og lægelig behandlingsplan

vil være relevant at se på en udvidelse af ordningen med lægeordineret heroin med andre indtagelsesformer end injektion altså at man skal stikke sig som i dag er den eneste mulighed og eventuelt også med andre stoffer end heroin med hensyn til

har jeg allerede tilkendegivet at den efter min opfattelse skal udvides med heroin i tabletform efter at sundhedsstyrelsen har vurderet at der er sundhedsfagligt grundlag for at vi udvider ordningen på den måde jeg forventer at den udvidelse vil kunne ske i det nye år vi arbejder på sagen og jeg vender tilbage til partierne om udvidelsen så kan jeg regne med opbakning fra det konservative folkeparti vil jeg meget gerne kvittere for for så vidt angår de øvrige

allerede bedt sundhedsstyrelsen om i tillæg til den kommende evaluering af ordningen som vi har nu at udarbejde en sundhedsfaglig redegørelse om en udvidelse med rygeheroin og næsespray

i tillæg til den evaluering der allerede bliver foretaget at udarbejde en sundhedsfaglig redegørelse om en tage med hjem ordning som går ud på at den metadondosis som man i dag får med hjem til natten veksles til en dosis heroin til at tage med hjem sundhedsstyrelsen vil se på fordele og ulemper ved de to metoder som det sidste skal sundhedsstyrelsen også udarbejde en redegørelse om muligheden for en ordinationsordning med kokain

efter planen vil jeg med udgangspunkt i blandt andet erfaringerne fra heroinordinationsordningen som jo som sagt skal endeligt evalueres ved udgangen af i år til foråret vende tilbage til partierne for at drøfte hvilke forslag der skal arbejdes videre med for vi må jo også her se i øjnene at der ville skulle findes midler til at finansiere udvidelser af ordningen hvis det er det vi bliver enige om når redegørelserne fra sundhedsstyrelsen ligger der

den forbindelse vil jeg da gerne allerede nu kvittere for det konservative folkepartis ønske om at vi finder midler til området med andre ord

i gang med det videre arbejde jeg glæder mig til

vi kan få drøftet hvilke forslag der skal tages med videre i regeringen er vi med andre ord indstillet på at arbejde videre med forslagene

med de redegørelser som jeg har bedt sundhedsstyrelsen om om indholdet så i sidste ende skal være nøjagtig det som det er skitseret i beslutningsforslagene og

må vi i fællesskab se på det må jo blandt andet afhænge af hvad der er sundhedsfagligt grundlag for og selvfølgelig også af

ene var at man overvejede at udvide muligheden for at at man

heroin med hjem til eget forbrug ligesom man i dag kan få metadon med hjem det

allerede nu advare imod vi ved at der i forvejen bliver handlet meget med

hvor ministeren var indstillet på at vi udvider indtagelsesmåden

måske også udvide antallet af stofarter for at komme hele vejen rundt om problemstillingen men jeg hørte ikke at ministeren sagde noget om at

muligheden for at tage heroin med hjem altså skifte

derfor jeg har bedt sundhedsstyrelsen om at afveje

om fordelene eller ulemperne vejer tungest

hvad de konservative siger på nuværende tidspunkt

noget af det som evalueringen kommer ind på

falder uden for så det vil helt naturligt blive en diskussion i forbindelse

handlingsplaner for og lægesamtaler med stofmisbrugere

af ordningen med lægeordineret heroin som sundhedsministeren netop har forholdt sig til i forhold til beslutningsforslaget om etablering af akuthuse til stofmisbrugere vil

der sikrer en hurtig adgang til social stofmisbrugsbehandling behandlingsgarantien betyder at kommunerne skal tilbyde behandling for stofmisbrug og at tilbud skal iværksættes senest fjorten dage efter henvendelsen til kommunen formålet med behandlingsgarantien er at sikre at personer der er motiveret

at gå i behandling får tilbudt behandling så hurtigt som muligt mens motivationen er størst hvilket tilbud borgeren skal have afhænger af borgerens individuelle behov og problemstilling

misbruger og behandlingstilbud visiteringen til et konkret behandlingstilbud sker på baggrund af en faglig vurdering i kommunen

og at der ikke findes en standardløsning nogle kan have brug for et ambulant tilbud tæt på borgerens bolig og i sammenhæng med andre sociale indsatser i kommunen andre skal have et døgntilbud der kan give borgeren en mere intensiv og sammenhængende behandling det vigtige er at kommunerne har en bred vifte af forskelligartede tilbud som de kan visitere borgerne til men jeg er enig

at de har akut behov for en skærmet indsats som kan skabe ro i en kaotisk og krisepræget situation jeg taler her om de allermest udsatte stofmisbrugere mange af disse borgere har en ustabil livsførelse og har en skrøbelig kontakt til kommunen og

behandlingsmiljøet fordi de har vanskeligt ved at fastholde et almindeligt behandlingsforløb

behandlingstilbuddene

kaotisk og intensivt blandingsmisbrug med alvorlige helbredsmæssige og sociale konsekvenser

hvor misbruget optræder i kombination med for eksempel en psykiatrisk lidelse eller andre alvorlige sociale problemstillinger det er mennesker som ikke bare uden videre kan indgå i egentlig behandling men som kan profitere af et ophold på et

hvor de kan få ro og opnå en stabilisering af deres situation det skal foregå i trygge rammer hvor der både tages hånd om borgerens helt basale fysiske behov som for eksempel et måltid mad tøj og husly

psykiske behov for kontakt og omsorg

regeringen sammen med satspuljeordførerne

det konservative folkeparti venstre liberal alliance og dansk folkeparti allerede ved satspuljeaftalen sidste år satspuljeaftalen for to tusind og tolv afsatte fire og tyve million kroner til at etablere et akutkrisecenter for akutte stofmisbrugere lige præcis et

et initiativ vi i satspuljeordførerkredsen var enige om at tilføre yderligere otte million kroner til en kapacitetsudvidelse i forbindelse med satspuljeaftalen for to tusind og tretten indsatsen

akutkrisecenteret der skal forankres ved behandlingscenteret kongens ø bygger på en omsorgspræget tilgang suppleret med tilbud om rådgivning og motiverende samtaler samt støtte til afklaring af borgerens situation de samarbejdskommuner der indgår i projektet får mulighed for at benytte sig af pladserne på

kommune er to af de kommuner der har vist interesse for at deltage i projektet visiteringen til krisecenteret skal være så enkelt og fleksibelt som muligt således at målgruppen har mulighed for at komme væk fra misbrugsmiljøet mens motivationen stadig er til stede visiteringen skal ske gennem værestederne i samarbejdskommunen

netop har mulighed for at spotte hvilke borgere der kan have brug for et ophold på et akutkrisecenter eftersom der er tale om et modelprojekt håber jeg det kan danne grundlag for at andre aktører kan etablere akutkrisecentre

at vi allerede i satspuljeregi har afsat midler til at fremme en akut og skærmet indsats på et krisecenter for særlig udsatte misbrugere mener regeringen ikke

fortsat udfordringer på stofmisbrugsområdet som vi skal tage hånd om og tallene taler jo deres helt eget og

tydelige sprog og nogle af de her tal har stået stille

men også internationalt set

er meget svære at knække men det betyder selvfølgelig ikke at vi ikke skal prøve

i høj grad handler om at have fokus på at et stofmisbrug ofte fører en masse andre problemer med sig og nok så vigtigt at misbruget ofte er et resultat af andre sociale problemer

indsatsen afhænger derfor af koordinationen og sammenhængen i det samlede tilbud til stofmisbrugeren mange tilbagefald opstår

fordi der ikke har været en tilstrækkelig hjælp til at komme videre efter at selve behandlingen er ophørt og så falder misbrugeren tilbage i sit gamle miljø og sine gamle vaner samtidig skal vi også sikre os at de metoder vi anvender i stofmisbrugsbehandlingen er metoder der rent faktisk har

behandlingen skal baseres på metoder der virker og det er afgørende at skabe det rigtige match mellem misbruger behandlingsmetode og det enkelte behandlingstilbud

fremlagt mit bud på ti konkrete initiativer der sammen skal bidrage til et løft af kvaliteten i

hvordan vi kan løfte indsatsen på stofmisbrugsområdet og jeg kan med glæde konstatere at de flugter fint med mine tanker om blandt andet evidensbaserede metoder og en helhedsorienteret indsats

støttet etableringen af et akutkrisecenter for kaotiske misbrugere der har behov for en skærmet og hurtig indsats regeringen kan således ikke støtte

hurtig behandling og

ministeren fjorten dage mens motivationen stadig væk er der

jeg tror at hvis man har været i miljøet

man meget meget bevidst om at en sådan motivation holdes ikke i fjorten dage

ikke lade sig gøre derfor er mit spørgsmål fordi ministeren til sidst talte om evidens er der evidens for

mene at motivationen kan holdes

er der andre steder i vores behandlingssystem hvor vi meddeler folk som har som ministeren udtrykte det alvorlige helbredsmæssige problemer at de pågældende borgere kan komme igen fjorten dage senere

langt ude men det kan også godt være mennesker der har nogle forpligtelser derhjemme og derfor kan det

nogle har måske brug for at finde ud af hvor børnene kan være eller hvad der skal ske med hunden eller andre ting og derfor kan der godt være behov for at man både har nogle dage til at tænke sig om og til at planlægge den behandling som man gerne vil i det vigtige er at behandlingen er til stede og at den er til rådighed for dem der gerne vil starte

med spørgeren i at for nogle vil det også være godt at det sker hurtigere og derfor har vi jo nogle regler der siger at det

må tage fjorten dage men der er jo også mennesker som kommer til tidligere og som skal komme til tidligere jeg er enig i at vi skal sørge for at vores behandlingstilbud er så varierede som overhovedet muligt men for nogle mennesker vil det også være godt at der går et par dage og for andre vil det være godt at man kommer hurtigere

gjort noget ved at man har sat fire og tyve plus otte million kroner af til kongens ø men er det ikke korrekt at der kan man ikke bare henvende sig banke på og så går døren op og så er man inde og så

man skal visiteres til det pågældende tilbud først

er det ikke korrekt at stofmisbrugere er lige så forskellige som alle vi andre mennesker er og for nogle vil det være det rigtige at komme på kongens ø men for andre

man slår syv kors for sig og siger aldrig nogen sinde den behandlingsform det er slet ikke mig jeg har brug for noget helt andet og har vi så i virkeligheden ikke overladt en hel masse misbrugere der egentlig står og er klar til at komme i behandling til

ja det er så det tilbud vi har tag det eller lad være

dem der ikke kan få noget ud af at komme på kongens ø

nogle vil have godt af at komme på kongens ø og andre vil præcis som spørgeren siger sige

hvad det er vi har aftalt fordi spørgeren er

det vi aftalte i to tusind og tolv og som vi har tilført yderligere ressourcer til i to tusind og tretten er jo lige præcis at få lavet

når man bare i den grad har brug for hjælp og hvor det skal være de allermest udsatte der kommer hen hvor man bliver visiteret fra værestederne og hvor kommunen så kan sørge for at man kommer

jo ikke omfatter samtlige borgere land og derfor heller ikke vil komme ud til samtlige misbrugere men det er et forsøg som jeg håber vil kunne betyde at nogle af dem som står i den allermest traumatiske og meget meget voldsom situation

de konservative nu har

meget fornuftige og gode forslag

og det er godt og at en del af det der er i forslagene her også kan indgå i videre arbejde for at gøre

meget fornuftige forslag

om to akuthuse synes jeg at at socialministeren

meget klart at vi allerede

det er da et fantastisk godt udgangspunkt og får sat fokus

meget gerne foreslå at vi laver en beretning

fint nok at komme med nogle forslag men på den

er det også meget rart at man ved hvor pengene skal komme fra og det bør også også indgå i en mulig beretning på det her område med hensyn til

det at havne i stofmisbrug er en dybt ulykkelig situation

de mennesker som er

omkring den enkelte misbruger som samfund har vi en forpligtelse til at spænde

en eller anden grund havner i misbrug

med tryghed og værdighed beslutningsforslaget som vi behandler sigter netop mod hurtig hjælp til at komme tilbage til livet uden stoffer i danmark lever cirka treogtredivetusind med et stofmisbrug det tal kan vi formentlig hurtigt blive enige om er alt for højt den aktuelle situation på

at de narkorelaterede dødsfald er stigende derfor er der

nogensinde brug for at få fulgt op på de tiltag

som lovgivningen er i dag er der gennem serviceloven fastlagt en behandlingsgaranti for stofmisbrugere som sikrer stofmisbrugerne ret til et behandlingstilbud senest fjorten dage efter henvendelse til kommunen det er kommunerne der har ansvaret for stofmisbrugsområdet og det er dermed også kommunerne der har ansvaret for at sikre at lovgivningen overholdes servicelovens krav

social behandlingsgaranti på fjorten dage skal overholdes og det skal sikres at sagsbehandlerne på området

tilstrækkelig viden og kvalifikationer til at yde den korrekte indsats

på det her område i alt for mange kommuner er der desværre for langt imellem lovens intentioner

hvorvidt regeringen har nogen aktuelle overvejelser om initiativer der skal sikre at lovgivningen overholdes fremover

skal vi have antallet af stofmisbrugere reduceret i en tid hvor nye stoffer oversvømmer det danske marked og blandingsmisbrug er udbredt er det helt afgørende at vi tilstræber en særlig indsats

det drejer sig om styrket information til især vores unge kvalificering af eksisterende behandlingstilbud og metoder

sætter nye standarder for et liv

misbrug det stiller kommunerne over for en stor opgave både på behandlingssiden

også i forhold til stofmisbrugsbehandlingen er det afgørende

det kan dokumenteres hvad der virker

herunder at der skal være ensartet og høj kvalitet i behandlingen af stofmisbrug

ikke tilfældet i dag hvor der er alt for mange tilbud

de fornødne kompetencer til at kunne rumme

metoder med tvivlsom effekt misbrugsbehandling må aldrig have karakter af opbevaring

skal det sikres at den enkelte borger opnår en effekt af at trives i opholdet derfor foreslog venstre

at der bliver igangsat en kommunalt baseret godkendelsesordning af både private og offentlige stofmisbrugsbehandlingssteder formålet er at sikre at behandlingsstedet som en del af det kommunale stofmisbrugsbehandlingstilbud har den fornødne kvalitet i behandlingen på den baggrund glæder

vi os i venstre over at det som led i forhandlingerne om

at opnå enighed om en række initiativer som samlet set skal styrke kvaliteten af tilbuddene og herunder at vi skærper kravene til godkendelse og tilsyn med både de sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud så det var en ros i venstre har vi altså stor sympati

for indholdet i beslutningsforslaget desuagtet at at vi fortsat er en smule usikre på finansieringsmodellen

derfor også her foreslå

sundhedsudvalget udfærdiger en beretning

se nærmere på området også i forbindelse

med hensyn til en udvidelse af ordningen med lægeordineret heroin

tvivl om at den nuværende ordning med lægeordineret heroin er en succes

hundrede og halvfjerds misbrugere som er i behandling evalueringen viser

bedre livskvalitet med mindre kriminalitet og

sidemisbrug det var netop

nogle af målene med lægeordineret heroin at give belastede narkomaner livet tilbage det er utrolig glædeligt at det er lykkedes for disse menneskers vedkommende den aktuelle situation på misbrugsområdet

blandt dem der dør og blandingsbruget i sig selv kan være medvirkende årsag til dødsfald derfor er der mere end nogensinde brug for at vi får fulgt op på de tiltag

med den succes som

og har været i forsøgsperioden kan man ikke fortænke folketingets partier i at tænke videre og overveje andre indtagelsesformer som nye mulige veje til at skabe

derfor er beslutningsforslaget som

venstre har som ambition at man skal reducere skaderne ved stofmisbrug under vk regeringen har vi sat massivt ind for at sikre flere og bedre behandlingstilbud tilpasset den enkelte

heroinbehandling er en højt specialiseret sundhedsfaglig behandling

forslagsstillerne ønsker at pålægge regeringen at udarbejde en redegørelse

og ulemper ved at udvide ordningen med lægeordineret heroin til også at omfatte lægeordineret kokain

den rigtige retning idet man ved

til kvalitetssikring af den sundhedsfaglige kokainbehandling for dermed at nedbringe sygeligheden og dødeligheden blandt misbrugere af kokain samlet set er vi

at hjælpe misbrugere ud af deres misbrug og tilbage til et liv med værdighed i og med at sundhedsministeren allerede har udstedt et løfte om

til hårdtramte misbrugere skal udvides

selvfølgelig at ministeren vil følge op på det hun selv har sagt

er meget positive over for det her men mener også her at det kan indgå i en samlet pakke med de tre forslag at lave

de første fem år det vil være hensigtsmæssigt med en løbende evaluering af akuthusene og deres funktion

satspuljen vi anviser finansieringen så der er anvist finansiering til vores forslag det

at præcisere det så har venstre ikke den hurdle så er vi på rette spor det andet som jeg gerne vil

til kongens ø som værende sådan et akuttilbud

stofafvænning i et døgnbehandlingstilbud for andre kan det være hensigtsmæssigt med substitutionsmedicin i en længere periode valget af det videre forløb skal være individuelt og det som man i samråd med stofmisbrugeren finder rigtigst

er det jo korrekt

også derfor jeg foreslog at man skulle lave en beretning så man ligesom kan få kombineret de ting vi har sat i gang med de forslag som de konservative

vi få eksperterne på banen vi få ministerierne på banen

nu er det jo bare en principiel stillingtagen her under førstebehandlingen

vi får afklaret hvad økonomien egentlig det som vi foreslår

etableret et akuthus nej forskellen er jo at kongens ø er én behandlingsmulighed

de to akuthuse som vi foreslår er jo noget andet det er ikke et behandlingssted

akuthuse som vi foreslår bliver man afklaret

skal man videre ud i et egentligt behandlingstilbud der er jo en kæmpe forskel

hurdle men det er jo mere et spørgsmål om at vi godt vil kunne kombinere indholdet med den økonomi der er så lad os nu holde fast i det

også derfor jeg siger igen lad os

ting lad os se hvordan vi kan arbejde videre med

rigtig positiv tilkendegivelse

det her forslag men jeg mener i øvrigt også

faldet i københavnsområdet

er venstres ordfører ikke enig i at man måske også burde udvide den positive tanke til at omfatte

skadereducerende tiltag som for eksempel fixerum i esbjerg aarhus og aalborg hvor vi kan se at at dødstallet fortsat

men jeg mener at det vi tager stilling til her i dag er de tre forslag

det kan være vi også kan gøre det under udvalgsarbejdet når vi skal kigge på

det undersøgt til bunds men jeg noterer mig at når jeg kigger på tallene over

nogle tiltag til som også er helt nede på gadeplan hvor man møder folk i øjenhøjde

jeg er helt enig med med ordføreren i

på narkotikaområdet antallet af stofmisbrugere i danmark er steget

til to hundrede og fem og firs dødsfald i to tusind og elleve brugen af kokain i de større byer er voksende

stofrelaterede diagnoser blandt patienter i psykiatrisk behandling som et lille lyspunkt er der i dag færre unge der eksperimenterer med hårde stoffer hvis vi skal tro den seneste rapport om narkotikasituationen i danmark men der er altså desværre også mange der stifter bekendtskab

med giftlinjen eller andre steder når de

stofafhængighed er et socialt fænomen med både sociale og sundhedsmæssige konsekvenser en meget stor gruppe stofmisbrugere lever under så kummerlige vilkår at deres risiko for at dø af en overdosis eller blive smittet med alvorlige infektionssygdomme er urimelig og unødvendig høj

som vi i vores samfund aktuelt ikke når

eller som ikke i tilstrækkelig grad profiterer af den indsats vi gør for at hjælpe dem vi er stolte over at der nu er igangsat stofindtagelsesrum

hvor stofbrugerne kan indtage deres stoffer under hygiejniske forhold

hjælpe hvis der sker en forgiftning eller hvis man ønsker hjælp

forgiftninger i københavn at det hjælper at møde stofmisbrugerne

hvor dødeligheden stadig er alt alt for høj vi glæder os til den dag hvor de konservative også kan støtte

sådan livreddende hjælp på gadeplan derudover har vi også været med til at give penge til naloxone

at genoplive deres venner med hvis der

de ikke er i nærheden af hjælp

om for en tid at kunne undslippe narkobagmænd og kriminalitet få sovet ud mens man forsøger at få styr på et kaotisk liv i socialdemokratiet var vi glade for at kunne støtte etableringen af et akut krisecenter hvor målgruppen er kaotiske misbrugere med behov for en skærmet og akut indsats

der er i en så kaotisk situation at de har behov for en indsats der kan skabe ro omkring dem og få dem stabiliseret

det er yderst sympatisk at de konservative foreslår at man laver akuthuse

jeg er også af den holdning at akuthuse ikke skal etableres i statstlig

kommuner eller regioner der i fremtiden har ansvaret for stofmisbrugsbehandlingen i danmark en anden ting

socialdemokratiet har kæmpet for at få indført for at hjælpe de mest udsatte stofbrugere er tilbud om at komme i behandling med lægeordineret heroin

stor succes har reddet livet for en række udsatte mennesker der var afhængige af stoffer for nogle har det også betydet en ny vej til stoffrihed eller i hvert fald til et mindre forbrug af stoffer i to tusind og otte gav den daværende borgerlige regering efter for presset men ville alene målrette tilbuddet til dem der kunne injicere heroinen altså stiknarkomanerne det beklagede vi dengang meget i socialdemokratiet for vi mente at andre og mere skånsomme metoder også skulle tages i brug nu forhandler vi

kommunerne om at indføre det sundhedsstyrelsen har lavet en rapport så endnu flere kan rummes i heroinbehandlingen til gavn for dem selv deres familier og

vores samfund det burde jo netop være en sundhedspædagogisk opgave at sikre at den lægeordinerede heroin indtages under de mest helbredsfremmende metoder hvis man kan sige det på den måde situationen er

at kommunerne skal sikre en social behandling for stofmisbrug senest fjorten dage efter at stofmisbrugeren har henvendt sig til kommunen mange steder har det dog vist sig som også et utal af samråd med de daværende

viste at man i kommunerne ikke altid er gode nok til at finde hurtigt frem til den behandling der passer til personens situation

stofafhængighed ikke har garantier eller er omfattet af regler om frit valg af læge

bedre til at screene for psykiatriske baggrunde altså

der skal ske andre tiltag der kan forbedre stofmisbrugsbehandlingen

diagnose

hvordan vi kan forbedre forbedre den danske indsats for at hjælpe de mennesker der er motiverede

at komme i behandling for deres afhængighed vi synes der er en række gode elementer i de forskellige beslutningsforslag men også elementer som regeringen allerede har sat i gang derfor finder vi det

sammen om at lave en beretning der peger fremad

at forbedre indsatsen over for stofmisbrugerne

at at de konservative som forslagsstillere vil være med til at kigge på

tre linjer på side elleve i jyllands posten vi mener det her men der er nogle ting

træder ind bliver udredt

det jo fordi vi kan se at kommunerne ikke håndterer det godt nok i dag vi gav

københavns kommune til et antal pladser i

lægeordineret heroin det antal pladser er der ikke

at have hånd i hanke med det behandlingsgarantien i kommunerne

i fængslerne hvor det er staten fungerer det det

ordføreren nævnte vil jeg gerne lige høre hvor mange liv

der er fixerum hvor mange liv har fixerum reddet

jeg er ikke i tvivl om at det gør en forskel ikke bare for at redde livet men også for at få den rådgivning der gør at man

overlever sit stofmisbrug og en dag bliver motiveret til at komme i behandling i

mange myter i stofmisbrugsmiljøet og jeg er helt overbevist om at sundhedsrummet

redder liv ved alene at give en lidt bedre

gøre op med myterne således at folk får den fornødne kontakt der gør at de kan komme

vores sådan i første omgang gode vilje at

kommunerne overtog misbrugsbehandlingen i danmark men nu ligger den så

ved at evaluere kommunalreformen og jeg har noteret mig at kl i hvert fald

at der er nogle ting de gerne vil være med til at forbedre det synes

på at da københavns kommune gik i gang med heroinbehandlingen

de skulle få alle de her gode mennesker ind som vi havde afsat penge til alene af den årsag at vi jo kun havde afsat penge til at det var til folk der var intravenøse stofmisbrugere altså stiknarkomaner

den såkaldte fixelancen som var et supergodt helhjertet privat initiativ

stofmisbrugerne dør af de kan blive syge og dårlige af forurening osv men det de dør af

tallet nul jeg har ikke hørt tallene i forhold til de nye fixerum men det har ordføreren så heller ikke

de her nødpakker med modgift men de kan jo kun bruges hvis man er to eller flere hvis man er to eller flere

live igen dem der dør af overdosis

og det går alt andet lige hurtigere end hvis man

skal ringe en hundrede og tolv og forklare situationen mens man måske selv

så jeg er ikke enig i at det her er overflødigt og det er stofbrugerne heller ikke hvis man tager ud i brugerforeningen

en af ministrene redegøre for at der er rigtig mange af dem som dør der har

lige nu har vi afsat ressourcer til at få

en tilbundsgående undersøgelse af den her høje overdødelighed og

jeg tror også vi bliver nødt til at fokusere på de unge mennesker for de indsatser vi gør lige nu med sundhedsrum og og naloxone altså modgiften hjælper dem der er udsatte og bor på gaden men hvis vi skal have fat i de her unge der ender med at dø i en lejlighed efter at have taget ecstasy eller speed eller noget helt tredje

med den konservative ordfører i at dem finder vi ikke

på diskotekerne lige inden de bliver smidt på porten fordi diskoteksejerne oplever at de

jeg tror også på at der

skal tages fat på det bredt og forhåbentlig i enighed i dansk folkeparti har vi meget fokus på at det centrale når man snakker om stofmisbrugere er afvænning det må være den overordnede målsætning

det altafgørende i behandlingen at den er kontinuerlig

motivationen er der og som oftest er der behov for en døgndækkende behandling hvis en behandling skal være effektiv skal den også følges op det nytter jo ikke noget

de så bare ryger ud i fornyet misbrug for eksempel

på fredericia kommune der gør det at de sender misbrugere afsted i grupper når de kommer hjem fra behandlingen og er stoffri

midtvejshuse hvor de så i en periode kan støtte hinanden i at holde fast i det de nu har fået ud af deres

og egentlig bor for sig selv igen der er to af de beslutningsforslag

behandler her i dag der helt klart

beslutningsforslag nummer

handler jo meget om for mig at se den hurtige indsats den hurtige behandling nu har det været diskuteret lidt i dag at der er et satspuljeforsøg i gang med kongens ø og der hører vi så fra herre tom behnke at det ikke er lige præcis det samme som det her forslag går

forskellen men jeg tænker at begge dele støtter op om at det det handler om er den hurtige målrettede

det andet beslutningsforslag b seksten

det siger sig selv at en forudsætning for et godt resultat er at indsatsen og behandlingen ses som en helhed udarbejdelse af handlingsplaner for hver enkelt stofmisbruger skal sikre en sammenhæng mellem den sundhedsfaglige og den socialfaglige del af stofmisbrugsbehandlingen og de sociale problemstillinger der i øvrigt kunne være herunder

jo desværre ikke en selvfølge i dag at der bliver lavet samlede planer der kan være mange enkeltplaner og forskellige indsatser

laver vi bare en masse indsatser og bruger en masse ressourcer der ikke har nogen voldsom effekt

der tegner sig nogle positive resultater af det nuværende forsøg med lægeordineret heroin men skal vi gå videre skal vi uddele stoffer af alle slags til alle der måtte

og holde fast i det misbrug det tror vi

ser ud som om det rammer de allersvageste fordi det kræver at man selv kan

den form skal vi i hvert fald have fat i de allerdårligste også så bekymrer det jo også når vi så hører ministeren sige

at give heroin som piller

med hjem en ting er om man skal indtage heroinen med

eller ryge den eller spise nogle piller det kan vi godt diskutere men men vi tror altså ikke på at det giver mening at lade heroinen

det element der handler om at få lavet en redegørelse

en redegørelse om fordele og ulemper så man kan se hvad der hvad der videre kommer ud af det men samlet set støtter dansk folkeparti alle elementer der kan sikre en hurtig helhedsorienteret behandling af misbrugere med henblik på stoffrihed

være med til at se på om vi kunne lave en beretning der trækker i den retning så vi

ikke mig der har behov for at komme i behandling det er stofmisbrugerne derude

at kongens ø er det rigtige for nogle men det er det forkerte for nogle andre

derfor skal vi selvfølgelig ikke skifte kongens ø ud med mine akuthuse

at komme på kongens ø fint af sted til kongens ø

mere den forskel jeg lige vil understrege og som

det ikke en kritik af kongens ø

er bare en udvidelse den gør bare at det er nemmere for alle stofmisbrugere at komme ind i systemet og derfra videre til

det er det altafgørende at man netop før kan få den hurtige afklaring og den hurtige plan for

faktisk fra dag til dag kan komme ind i et forløb

får lagt en plan det er måske det element vi skal væk fra for

er motivationen desværre nok

er nogle der har behov for at der bliver lagt en plan der indebærer at

hjælp til at få passet nogle børn eller passet en hund eller noget andet

udvide det til at omfatte andre stoffer

bare understrege at formålet med den lægeordinerede heroin jo først og fremmest

følgekriminaliteten til livs altså det at misbrugere er henvist til at begå omfattende kriminalitet indbrud overfald røverier tyverier og så videre for at skaffe penge

køber stofferne på det illegale marked og holder liv i dødens købmænd de køber nogle stoffer der er

også i fare og deres liv

bør vi også forholde os til virkeligheden og virkeligheden er

der er stofmisbrugere på gadeplan som

på kokain og ikke på heroin så hvis vi ønsker at opnå de tre ting jeg nævnte

er vi selvfølgelig med på at se på så vi kan se hvordan

det helt væsentlige er at der bliver lavet en helhedsorienteret plan en ting er at man i dag går ind og måske sætter i gang med et eller andet

hvis der overhovedet nogen sinde bliver lavet en

krav på at der her og nu bliver lagt en konkret plan for

motiveret det skal være her

b fire og tyve har det tilfælles at de angår stofmisbrugere og deres vilkår i danmark b en hører rettelig

socialministerens ressort mens b seksten og b fire og tyve hører under sundhedsministerens ressort her behandles de under et og jeg taler derfor også på vegne af det radikale venstres socialordfører de tre beslutningsforslag omfatter oprettelse af akuthuse behandlingsplaner og lægesamtaler for stofmisbrugere og udvidelse af ordningen med lægeordineret heroin jeg vil starte med at slå fast at det radikale venstre

stor sympati for beslutningsforslagenes indhold stofmisbrugere hører til nogle af de allermest udsatte i vores samfund en del af dem har en række forskellige alvorlige problemer samtidig og vi er af den klare opfattelse at den hjælp der bør ydes

er der behov for tilbud der kommer gruppen i møde på en fordomsfri måde regeringen har derfor indført muligheden for at etablere stofindtagelsesrum så de stofafhængige ikke er henvist til gaden opgange og baggårde når de tager deres stof men kan være et sted hvor der er varme lys og hygiejniske forhold dermed oplever de forhåbentlig det minimum af værdighed der måske kan give et lille skub til at tage imod et egentligt behandlingstilbud regeringen har afsat penge til at undersøge de alt for mange narkotikadødsfald så vi kan få mere viden om årsagerne

så stofmisbrug ikke også giver alt for stor risiko for tidlig død vi har startet et projekt hvor stofmisbrugerne kan få udleveret

naloxon en modgift der gør at misbrugerne kan hjælpe hinanden i tilfælde af en overdosis der er en række yderligere tiltag undervejs som flere har nævnt er der i regi af satspuljeforhandlingerne på socialområdet afsat penge til at etablere et akutkrisecenter for stofbrugere der befinder sig i en akut og truet situation derudover har socialministeren

en række forslag med det formål at skabe en helhedsorienteret indsats baseret på evidens om hvad der virker bedst sundhedsministeren har i sin tale allerede tilkendegivet over for folketinget at regeringen er parat til at udvide ordningen med lægeordineret heroin til også at omfatte tabletter og at regeringen er åben over for yderligere udvidelser der måtte komme på tale i kølvandet på den kommende evaluering af ordningen sundhedsministeren har også sendt klare signaler om at der bør arbejdes på en mere helhedsorienteret indsats omfattende flere forskellige elementer som vil blive fremlagt i forbindelse med satspuljeforhandlingerne

tretten det kan blandt andet omfatte en styrkelse af behandlingstilbuddene radikale venstre bakker selvsagt op om ministrenes tiltag og vi ser frem til forårets drøftelser med folketingets partier da denne debat og de bagvedliggende beslutningsforslag vækker forhåbning om at vi i fællesskab kan forpligte hinanden

at lette vilkår og adgang til behandling for samfundets mest udsatte grupper også når det handler om at finde den finansiering som det altid er vores lod at anvise uden økonomiske midler

og der er i den nuværende regerings levetid afsat en del midler til området allerede men når det handler om de allermest udsatte

er midler den nødvendige men ikke den tilstrækkelige forudsætning vi må erkende at disse mennesker kan være fanget i helt umenneskelige livsvilkår og at den hjælp der er behov for ofte også omfatter helt banale fornødenheder det kræver en indsats der ikke bare er helhedsorienteret men også fordomsfri hvis et samlet folketing

kan vi forhåbentlig nå nye resultater for en gruppe mennesker i en meget svær situation radikale venstre ser frem til de videre drøftelser og vi håber at det vil være muligt at nå til enighed om en fælles beretning

jeg tror at der er en bred enighed her i folketingssalen om at

at sige det ligeud deprimerende med de dødstal vi ser for

udsatte borgere og

ser på hvordan forholdene er

rigtig mange der har sagt at det sejler med den

fra christiansborgs side også rigtig gerne må anerkende når der er nogle der faktisk prøver at gøre et rigtig godt stykke arbejde der er ingen tvivl om at de mennesker der arbejder med stofmisbrugere i den grad

at se om de ikke kan gøre en forskel jeg var ude at besøge

ind og ud og den måde de bliver mødt derinde

respekt for den måde man møder mennesker på i mange år har debatten

moraliserende meget med løftet pegefinger frem for

synes jeg det er fantastisk at se alle de her gode tiltag

ligesom kommer i gang nu nogle af dem har vi lavet i fællesskab og andre har vi indgået aftale med enhedslisten

får bare lige lyst til at nævne nogle af dem

nogle problemstillinger der blev skabt med kommunalreformen

en af de største problemstillinger

og den evaluering skal så vise hvad

vi skal gøre fremadrettet vi fik også indført anonym stofbehandling som ikke var muligt

nej det er ikke nok så længe

så længe mennesker falder ned mellem stolene så længe der er fyrre procent af de børn vi anbringer som kommer fra misbrugshjem så er det ikke godt

rigtig interessant at se på hvad

laver herfra skal insistere på

de her borgere ikke bliver diskrimineret

samme rettigheder som alle andre og

håber jeg at vi kan være enige om den her

hvordan vi kan rette alle de fejl og alle

også christiansborgsvigt der har været gennem årene så vi i fællesskab kan være med til at

ikke dem vi er sat i verden for at gøre noget for det er

at vi skal prøve at gøre en forskel og prøve at gøre det bedre så til dem der gør det godt derude bliv ved med det bare hold fast

at der bliver sagt at rigtig mange kommuner lever op til den her fjorten dages behandlingsgaranti

at når der er gået fjorten dage så kommer man til en samtale af en halv times varighed og får derefter at vide at man skal komme igen om en uge eller

det bliver ved nogle gange indtil man er blevet enige om hvad

fordi man kommer i behandling inden for fjorten

herre tom behnke har fuldstændig ret i at behandlingen

jo ikke en nyhed det har vi jo vidst i mange mange mange år

som motiverer dem dér hvor de er frem for at sige

at det fungerer for langt de fleste patienter

at have en differentiering i forhold til

for en gruppe patienter vi snakker

samle op på nogle af de spørgsmål som jeg tror at vi kan mødes omkring her i folketinget

synes jeg var en rigtig rigtig god ting for det det er i sig selv fordi det er med til at forbedre vilkårene for stofmisbrugerne

den debat nu er afsluttet og at vi nu har fixerummene gør at vi kan komme videre og måske lægge nogle af de her ideologiske synspunkter lidt bag os og kigge på hvad det

skal til for at forbedre vilkårene

er positivt derudover har jeg også lyst til

de her konkrete forslag der er rigtig rigtig mange initiativer i gang mange af dem har været nævnt heroppe fra talerstolen både fra satspuljen og også i kredsen af

virkelig mange initiativer i gang på det her område kommunerne har også nogle ting i gang

vi fik en samlet handlingsplan på det her område som kunne beskrive sammenhængen mellem de mange forskellige initiativer der er i gang og se på hvor der er nogle mangler og nogle huller

det er vigtigt at man i en sådan handlingsplan eller i det hele taget i en samlet politik på det her område tager fat i nogle af de grupper

stofmisbrugsgrupper som for eksempel har et weekendmisbrug eller nogle af dem som

misbruger hash der er jo forskellige typer af stofmisbrug som nogle gange bliver lidt overset i debatten om dem som

på vesterbro eller i nogle af de andre store

inden jeg går ind i de egentlige forslag vil være en opfordring til at vi får lavet en samlet handlingsplan på området

til det første om akuthuse er der flere der har peget på at det allerede

har været oppe i regi af satspuljekredsen jeg vil også tilføje at der også sker nogle interessante ting i københavns kommune

er meget af det samme hvor man umiddelbart kan komme ind og få et tilbud

og og målgruppen som jeg læser det er også den samme altså især de stofmisbrugere som er blandt de mest kaotiske

kan komme til jeg tror at det er vigtigt at

får inddraget de erfaringer som der allerede nu er

et akuttilbud til stofmisbrugerne så intentionen

men som forslaget ligger her vil vi ikke stemme for det men vi vil meget gerne arbejde videre med det i udvalget i regi af den beretning der har været omtalt

at man udvider behandlingsgarantien til også

på det sundhedsfaglige område konkret at man har ret til en lægesamtale inden for tre dage det synes vi er rigtig godt vi godt

set lige så godt kunne have som sigte at have skadesreducerende formål uden at det nødvendigvis behøver at være et succeskriterie at man skal igennem afvænning så kan jeg sagtens se et formål med at man får en lægefaglig samtale

få reduceret skaderne af ens misbrug så er der det sidste forslag om lægeordineret heroin og

også til at overveje muligheden for at udvide med kokain og selvfølgelig også

talt for flere gange så

jeg gerne sige tak igen til de konservative for at holde fast i at

initiativer som det konservative folkeparti har taget og vi er helt enige i

reducerer skaderne af stofmisbrug i det hele taget synes

en lille smule ud af

det når man ser på den indsats

over de sidste fyrre halvtreds år i forhold til at bekæmpe stoffer

helt enorm fiasko så det er måske på tide at man begynder at tænke lidt ud af boksen når det så er sagt

kan vi støtte både b en b seksten og b fireogtyvende vi er også enige i at det vil være fornuftigt at finde finansieringen gennem

at man kan stå her og støtte nogle beslutningsforslag

nemlig at få lov til at følge to hjemløse stofmisbrugere i fire og tyve timer så kommer man ud og oplever hvad det egentlig er der sker oplever hvor stor forskellighed der er hvor store de forskellige behov er

til at man er nået dertil hvor man er nået hvad det er der skal til for at

komme ud af sit misbrug det er en myriade af forskelligheder

en standardløsning der bare passer og som vi kan vedtage i folketinget og så sige så nu har vi vedtaget det nu er det bare at rette ind til højre

netop sad og tænkte det kunne være godt hvis alle ordførerne fik den mulighed for at komme ud og opleve det på allernærmeste hold jeg vil ikke sige på egen krop

ikke for nogen men i hvert fald at man kan være til stede så længe

er at stofmisbrugere er udsatte de er utrolig udsatte på alle mulige måder og rigtig mange af dem er også hjemløse fordi det kaotiske misbrug gør at

det er også rigtig rigtig svært at komme ud af det misbrug man er i man skal huske på at de fleste hvis ikke alle stofmisbrugere

en grund til at de er havnet der hvor de er havnet nogle har selvfølgelig eksperimenteret med nogle ting blevet grebet af en afhængighed og kommet længere og længere ud men mange har også en selvvalgt grund til at være der

de er nødt til at dæmpe de smerter som de selv giver udtryk for

derfor er det at skulle ud af sit misbrug jo ikke bare det at man kommer ud af misbruget og så skal starte en ny tilværelse det er en konfrontation med alt det man har dæmpet med de narkotiske stoffer

kommer den virkelighed tilbage og den skal man også forholde sig til det er det der gør at mange misbrugere er meget tilbageholdende med

har svært ved at finde lige præcis den motivation der skal til for at

en virkelighed man skal ud at møde når man kommer ud af sit misbrug

det er derfor det er så utrolig vigtigt at vi griber chancen når misbrugeren kommer og siger

jeg klar til at gå i behandling så skal vi tage imod så skal vi gribe den chance

var et behandlingssystem der havde den holdning

springer jo fra undervejs så vi venter lige for at se om de nu også mener at de

på gad vide hvordan det ville gå

vi kender da alle sammen det man går ind i adskillige bilforretninger man kigger på biler man prøvekører biler man gør alt muligt andet

model jeg vil have den leveret i rød farve og helst i morgen tidlig klokken tiende det er sjældent det sker men har vi automobilforhandlere der siger til kunderne vi ved godt at det kun er en ud af tyve der køber en bil så ud af min butik

vi skal da gribe chancen når den er der og vi skal sørge for at tage dem ind for det er den første forudsætning for at misbrugerne kommer ud af deres misbrug

vi tager imod og sørger for at de kommer videre i dag kan vi konstatere at behandlingssystemet og behandlingsgarantien

mange af de tiltag jeg gjorde i nitten halvfemserne og behandlingsgarantien vi gennemførte i nullerne rent faktisk virkede derude

end det var tidligere det er ikke godt når folketinget vedtager en lang række regler og love og bestemmelser

at det bliver værre så bliver man nødt til at sætte sig ned og tænke over tingene og det gjorde jeg også der var hele den diskussion om fixerum den skal vi

nej det må vi også kunne gøre bedre derfor overvejede

frem til at lave de her tre beslutningsforslag som rækker videre og som tager fat om alle de problemer der er i den her forbindelse og sørger for at samle alle

mødt med lukkede døre man fik at vide at man kunne komme igen senere for man skulle lige bevise at man var motiveret og på spørgsmålet

når man kommer igen og stadig væk er motiveret

fjorten dage senere det er ikke en måde

for han gør jo bare det han får besked på det er jo systemet det er ledelsen det er måden man i den kommunale sektor betragter stofmisbrugere på

så ganske utrolig forfærdelig det er en forfærdelig arrogance og det som jeg hørte flere stofmisbrugere give udtryk for

meget nemmere at være stiknarkoman og hjemløs end det er at komme igennem

behandlingssystemet tænk sig at det skal

alle andre er bare overladt til sig selv det synes jeg vi skal gøre bedre det første

at få slået fast er hvad er problemet i forbindelse med misbrug

problemer vi ønsker at løse når vi taler misbrugere og misbrug for det første

er det jo misbrugernes helbred og det at der er alt for mange der dør af at tage en overdosis

det er det første væsentlige vi skal forholde

at lave noget kriminalitet eller på anden måde skaffe

penge så der er meget følgekriminalitet i

indbrud røverier tyverier og så videre

det går ud over i tusindvis af mennesker hver eneste dag at der er stofmisbrugere der skal skaffe penge til deres eget forbrug

også nogle der handler med narkotika for på den måde at skaffe finansiering til deres eget forbrug men det er jo også

ud på det illegale marked til dødens købmænd og så køber man stoffer af meget meget tvivlsom kvalitet de er ofte urene møgbeskidte og fyldt med alle mulige tilsætningsstoffer bare for at det skal fylde noget mere og man ved i øvrigt ikke

og i værste fald tager de en overdosis og det dør man af

det er det vi skal have gjort noget ved og det er de problemstillinger man skal prøve at fokusere på og alle de her tre problemstillinger tager man ikke hånd om når vi taler om fixerummene det

men jeg ville gerne videre og prøve at komme forslag der løser alle tre udfordringer og det gør de tre beslutningsforslag her for mig som konservativ er det utrolig vigtigt at vi hjælper dem der har brug for hjælp her i samfundet og her er altså en gruppe

i høj grad har brug for vores hjælp derfor er det godt at vi har haft en god debat i dag hvor vi har koncentreret os om det her og hvor der er en positiv vilje til at vi skal komme videre det første forslag

akuthuse forslaget er at de skal være statsfinansierede og statsdrevne

de erfaringer jeg har gjort mig i forhold til behandlingsgaranti er nemlig at det fungerer udmærket i landets fængsler som er statsfinansierede og statsdrevne

i de fleste kommuner halter

det fungerer inden for tidsfristerne er det så som så med hvad det egentlig er for en behandling man tilbyder derfor bør

statsfinansierede men et akuthus er ikke et behandlingssted det er bare indgangen til hele behandlingssystemet altså et sted hvor man kommer hen banker på og så går døren op vi har foreslået

banker på og er stofmisbruger så går døren op og man kommer ind

man kan få en seng at sove i man kan få noget mad at spise man kan med det samme komme i gang med substitutionsmedicin altså metadon eller andet

man ikke behøver at styrte ud for at skaffe nye stoffer

er det videre ud til det rigtige tilbud og det rigtige tilbud kan være mange forskellige ting

er ikke fordi det er specielt sundt men det kan godt være at det for nogle er det rigtige og

der er mange mange forskellige ting der kan være det rigtige for den enkelte

er at vi kommer videre og at vi får løst de tre udfordringer de tre problemer som jeg nævnte før

et akuthus det er det vigtige

der bor et andet sted i landet og ikke lige vil bevæge sig

aarhus eller københavn men går hen på det lokale misbrugscenter eller til kommunen i øvrigt

misbrug så mener vi ikke man skal vente fjorten dage så mener vi at man inden for tre dage

skal tilses af en læge der har de faglige kvalifikationer til at vide hvad det vil sige at være misbruger og hvad der skal til allerede der

man kan komme i gang med at få set på misbrugerens helbred

er vi faktisk i gang med behandlingen

meget nemmere for det sociale system at arbejde videre med hvad

indtil egentlig behandling kan starte hvis det er sådan at man får

tilgodeset de basale behov man har

substitutionsmedicin det er noget af det der kan virke

det sidste afsnit forslag som er b fire og tyve og som handler om

jeg er den dag i dag ked af at man lavede så stramme begrænsninger

at komme med men vi startede jo trods alt der for lige at prøve det af og se hvordan

i og med at regeringen er enig med de konservative i at det her

se på at man ikke behøver at være stiknarkoman for at komme ind i programmet det er jo lidt tosset

tager heroin på en anden måde ryger det eller sniffer det hvorfor skulle man så accelerere til at være stiknarkoman for at få lov til at komme ind det giver ikke nogen mening

er det vigtige er at man indtager det på stedet under kontrol så man ikke render ud og handler det til højre og venstre

så indtagelsesformen kan være mere varieret og vi vil også gerne udvide antallet af

at vi skal udvide det til at omfatte kokain men jeg tror det er rigtigt og jeg tror det er nødvendigt for hvis vi vil

mange dødsfald tror jeg vi skal se virkeligheden i øjnene og konstatere

over halvdelen af dem der render nede i gaden og er stofmisbrugere

nogle ulemper og dem hører vi også meget gerne om

det kører i den rigtige retning og jeg kan garantere de ordførere

er et område jeg har brændt for siden nitten halvfems

kom tilbage og opdagede hvad tilstanden var

tak til regeringen for at man har skal vi kalde det adopteret to af mine forslag eller hvem kom først med ideen lad det ligge det

der er også enighed om at der er et behov for at få styrket den her indsats den vil vi gerne bakke op om jeg jeg kan forstå at der er basis for at

det der med at regeringen ikke stemmer for oppositionens forslag

er jo en virkelighed man skal forholde sig til når vi nu taler om at forholde os til virkeligheden

os god tid til udvalgsbehandlingen jeg har selv en række spørgsmål jeg

fælles beretning hvori vi bliver enige om at det er i den her retning vi vil

så må vi finde ud af hvor hurtigt vi skal køre hvilket gear vi skal køre i og hvilken farve bil vi skal køre i

alle gerne gøre det bedre for vores stofmisbrugere og det er jeg glad for